forslag til vedtagelse af

det handler om at vi udvider den gældende ret der er i dag

femten timer om ugen uden fradrag i ydelsen de femten timers frivilligt arbejde

regnet som et gennemsnit over en udbetalingsperiode svarende til de nuværende gældende regler

frivilligt arbejde ud over femten timer medfører som gældende ret fradrag i ydelsen

i forbindelse med det her lovforslag

en forsøgsperiode og

arbejder med at bruge den nuværende gældende definitionen af frivilligt ulønnet arbejde

det vil sige arbejde som frivillige udfører for foreninger frivillige organisationer

almindeligt arbejde men som ikke vedrører primærdrift og vedligeholdelse

det foreslås som sagt at ordningen har en prøveperiode på to år som løber fra den treogtyvende marts i år til den tyvende marts to tusind og sytten således at perioden følger udbetalingsperioderne for dagpenge lovforslaget vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for det offentlige bortset fra de udgifter der følger af at vi vil foretage en evaluering af denne ordning

venstre støtter det her lovforslag og

at forbedre vilkårene for de mange frivillige der i dag er på en overførselsindkomst og som gerne vil yde et stykke frivilligt arbejde vi anerkender og ser positivt på den indsats

det væsentligt at der sker en forenkling af reglerne på dagpenge og efterlønsområdet

fra at være en del af det frivillige foreningsliv og

indsats som bliver værdsat mange steder det er dog vigtigt at vi er opmærksomme på at den frivillige ulønnede indsats ikke medvirker til at tage arbejdet fra personer på almindelige løn og arbejdsvilkår

der udbydes på normale vilkår begrænses eller forringes vi skal fortsat sikre at de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke mindst påtager sig det arbejde der kommer gennem ansøgninger med videre venstre ønsker at flere skal være med i fællesskabet uanset om det handler om arbejdspladsen fodboldklubben eller ældreklubben så venstre ser positivt på dette lovforslag

af ildsjæle som

op i penge den frivillige indsats er for mange en helt naturlig ting og det skal vi anerkende og støtte op omkring for det er ærgerligt hvis et godhjertet

yde en frivillig indsats for fællesskabet lovforslaget vi behandler

første udmøntning af udspillet med l

reglerne for hvor meget frivilligt arbejde man må udføre når man modtager dagpenge efterløn eller fleksydelse i dag er reglerne sådan at man maksimalt må lave fire timers arbejde om ugen men med lovforslaget ønsker vi at hæve det

til femten timer om ugen vi ønsker at hæve grænsen fordi der skal være en fortsat naturlig mulighed for at bidrage med en frivillig ulønnet indsats

fleksydelse derfor skal der ikke være en usikkerhed om hvornår man bliver trukket i sin ydelse

lovforslaget at frivilligt arbejde skal erstatte lønnet arbejde eller forlænge ledighedsperioder

der gælder som frivilligt arbejde og hvad der ikke

sidste ende matcher resultatet nemlig at så mange som muligt får mulighed for fortsat at gøre en frivillig indsats i dag i danmark har vi en flot kultur for

en styrker vi den kultur og gør det klart for personer på dagpenge efterløn og fleksydelse at de uden tvivl fortsat kan påtage sig frivilligt arbejde det styrker ikke kun samfundet men det

både mening og noget tilbage til den enkelte der gør indsatsen når vi samtidig slår fast at frivilligt arbejde aldrig må erstatte lønnet arbejde eller forlænge

jeg synes der kan være et problem hvis

drejer sig om vedligeholdelse af nogle nogle bygninger

at jeg vil bede ministeren om at præcisere hvor meget

bede ministeren om at redegøre for hvor meget man

for det håndværksmæssige område for

femten timer synes jeg

i hvilket omfang man egentlig må arbejde med

femten timer fire uger i træk det tror

ifølge loven som det er nu så er der ingen grænser for

få en arbejdsskade hvis man som frivillig er ude at hjælpe

og ødelægger et knæ og jeg vil bede ministeren om

skriftligt at redegøre for hvordan

arbejdsskadeforsikring en fritidsulykkesforsikring eller hvad det er der skal dække det eller er det kommunens forsikring

have en forsikringsmæssig dækning jeg vil være meget glad

ministeren kan svare på det her fra talerstolen men

man kalde det hyggelige arbejde med ældre altså hvor man snakker

noget egentligt arbejde som i dag laves af andre

skal de andre lave alt det tunge arbejde og det vil sige at det arbejde som kan være med til at gøre det rigtig spændende at arbejde med ældre laver den frivillige så

ikke nævnt som eksempel hvad for

jeg sagde til ministeren at vi skal have en beskrivelse af

jeg tog det som et eksempel for jeg har jeg har hørt om nogle foreninger og frivillige

så lang tid og arbejde med

arbejdsmarkedet i danmark som vi er stolte af med den frivillige sektor der har været mange kritiske røster om hvorfor man bliver modregnet når man

er et eksempel på hvordan man finjusterer flexicurity den danske

er et forsøg og det mener jeg i sagens natur det bør være så vi kan evaluere på det og nogle af de her bekymringer der har været allerede nu

understrege at det her med at vi nu lemper på

og udvider fra fire timer

femten timer man kan arbejde ulønnet uden at

man er efterlønsmodtager eller dagpengemodtager eller

at man så dermed

ikke skal stå til rådighed hvis man nu

skal stadig være aktivt jobsøgende kan det her misbruges jamen igen kan man godt tænke sig

situationer hvor nogle vil misbruge det

forskertse muligheden for at gennemføre det her lovforslag med tanke

teoretiske muligheder for misbrug eller at der kan være få eksempler på misbrug

og dem kan vi i radikale venstre bakke klart op om og derfor kan vi

og

jeg mener ikke altså ud fra

nuværende koblinger mellem den frivillige sektor og arbejdsmarkedet at at det skulle det skulle give nogen synderlig risiko for at

villig til at se på det i udvalgsbehandlingen

give nogen større bekymring

for en ældre samler ind en gang imellem til dansk røde kors eller ekspederer i en genbrugsbutik under folkekirkens nødhjælp

er det meget vigtigt at man også kan deltage i den slags aktiviteter og det kan man heldigvis også allerede i dag

det er vigtigt at samfundet ikke giver arbejdsløse usynlige håndjern på i forhold til frivilligt arbejde og det gør samfundet da heldigvis heller ikke lovforslaget drejer sig så om et lille udsnit af frivilligt arbejde nemlig det som kan udbydes som almindeligt lønarbejde men hvor arbejdet altså er ulønnet det gælder for eksempel en arbejdsløs socialrådgiver der arbejder i en rådgivning og bruger sin socialrådgiveruddannelse her eller en jurist der arbejder i en retshjælp

her er det så at de hidtidige regler har sagt at man højst må arbejde i fire timer om ugen uden at blive trukket i dagpengene og det er det tal som regeringen nu vil udvide til femten timer om ugen i det to årige forsøg her er vi ude i et grænseområde som er noget vanskeligt det rummer jo en risiko for at jobs der i dag aflønnes forvandles til frivilligt arbejde uden løn og det er altså i diverse organisationer det betyder at der er en risiko for at ordinære stillinger forsvinder til fordel for arbejdsløse der arbejder for deres dagpenge det går selvfølgelig ikke og det er derfor at lo er meget betænkelig ved dagens forslag den bekymring

efter sfs opfattelse

at der løbende bliver holdt øje med hvad det her forsøg kommer til at

forslaget at forsøget skal evalueres om to år men jeg mener det er meget centralt at man løbende holder øje med at forsøget ikke får uheldige virkninger netop ved at ordinære job forsvinder og jeg mener at hvis det kommer dertil at der forsvinder en hel del ordinære job inden

at problemerne med forslaget bliver for store sf kan støtte lovforslaget ud fra at der er tale om et to årig

men vi vil som nævnt meget meget kraftigt opfordre til en løbende overvågning

at få mening i tilværelsen alligevel mens man går og venter på det næste job allerbedst ville det jo være at der var job til alle men det er ikke det mål regeringen har sat sig og derfor må vi jo leve med den arbejdsløshed der er og give det de fornuftigste rammer det der er interessant er jo

folk er så vilde efter at arbejde at de rent faktisk nogle gange vil arbejde gratis det ser vi med nogle af de ordninger der findes for eksempel nyttejob hvor folk står i kø for at få lov til at have en mening med tilværelsen jeg har tænkt lidt over at det jo netop modbeviser den borgerlige myte om at folk ikke gider arbejde når man virkelig kan stå op og gå ud og

og få forlænget ens nyttejob så er der ved at være noget galt i samfundet netop det at der ikke

stort set alle det er et dilemma vi har her for de arbejdsløse skal selvfølgelig have

en mulighed for at lave noget fornuftigt arbejde og det man har

boligarbejde socialt arbejde osv

dæmpe deres lyst til det når det bliver ordinært arbejde de går ind og laver og de kommer til

fortrænge derfor er der et dilemma i det her forslag som vi er nødt til at tage alvorligt bekendtgørelsen siger i forvejen

aktiviteterne og der ser jeg ikke det store problem for det er stort set foreningsarbejde hvorimod den

ordinært arbejde for andre og derfor er der en stor fortrængningsrisiko når man laver de her ting vi går faktisk fra noget man kunne kalde

til et egentligt deltidsarbejde på femten timer når den her forsøgsordning kommer i gang ja det er endda sådan at kommunernes landsforening laver økonomiske beregninger på hvor meget frivilligt arbejde kan overtage

varme hænder nok rundtomkring i sektorerne så derfor skal vi være meget opmærksomme på det der sker her og jeg kan godt forstå at især de folk der er ansat inden for plejesektoren er nervøse

hvis vi skal støtte det her forslag

fordi ellers vil det skride for os det er ikke nok at sige at det en forsøgsordning vi skal være helt opmærksomme på at det her skal være omfattet af en rimelighedsordning som vi har

der skal ske en løbende monitorering lokalt

de lokale arbejdsmarkedskræfter der skal ind og være med til at holde øje med hvor det render hen jeg mener også at vi skal gå så vidt at når det er femten timer

skal vi sige at hvis der er lønnet arbejdskraft på den arbejdsplads i forvejen skal fagforeningen med ind og godkende at man kan lave ulønnet arbejde

at vi arbejder bekendtgørelsen og vejledningsmaterialet igennem

som gør folk skrækslagne

egentlig pleje af ældre syge eller handicappede i eget hjem det er jo farligt hvis det

stående og og det er en presset branche i forvejen som tager imod så mange folk på forskellige ordninger

får snakket med ministeren om

om det her forslag

være med at sige at det siger noget om det system som vi nu engang har i danmark vi har meget høje overførselsindkomster meget høje dagpengesatser og det betyder så at der opstår nogle rådighedsproblemer i de her systemer

arbejdsmarkedet når man spørger dem selv

man nødt til at indføre alt muligt bureaukrati og alle mulige regler og begrænsninger for hvor meget

må arbejde frivilligt i den lokale idrætsforening eller hvad det nu måtte være

avler bureaukrati fordi det ødelægger incitamenterne for folk

være i beskæftigelse af sig selv for for mange mennesker langtfra for alle mennesker men idet der er tale om en to årig

kan vi som sagt godt støtte det her

var trænere og så videre og de brugte rigtig mange timer også langt mere end fire timer

og måske var det også nogle gange lidt mere interessant at stå dernede og beskæftige sig med sin hobby end det var

det er derfor man blandt andet har været nødt til

det der er

der er rådighedsproblemer

står tre og tredive procent af kontanthjælpsmodtagerne ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

i det danske overførselsindkomstsystem er ret ukontroversielt at sige det er belyst gennem

mange forskellige ting at vi tager ansvar for de lokale fællesskaber at vi tager ansvar

hjørnesten i vores danske samfund de værdier vi har i vores samfund og de værdier vi er vokset op med som mennesker der lærer at tage ansvar ikke kun for os selv men også for andre og det er uanset om det er svage og udsatte eller det er børn der bare gerne vil spille fodbold

og forenkle reglerne for netop frivilligt

handlede netop om de her begrænsninger der er for mennesker der i en periode er uden for arbejdsmarkedet dengang kom vi desværre ikke

i hvert fald et betydeligt skridt i den rigtige retning

vi havde også gerne set at

hvor det kan være svært at afgrænse hvad der er en aktivitet og hvad der er frivilligt arbejde ikke var så snævre og begrænsende heller ikke i forhold til statslige institutioner eller i forhold til private virksomheder helt konkret

også er til glæde og gavn at der er nogle der måske i en periode kan gøre lige det ekstra

har har mulighed for måske

lave mad med sin gamle mor der bor på plejehjem og egentlig synes at det er rigtig hyggeligt at der er en seks otte andre ældre der er med

da egentlig ærgerligt at man ikke tør gøre det fordi man er bange for reglerne derfor kunne vi godt tænke os at de her regler blev noget mindre rigide

men det er jo også et godt og positivt skridt som vi derfor gerne bakker op om i forhold til den enkelte ledige

at man kan blive ved med at bidrage til samfundet vi skal lige huske at nogle af de mennesker der bidrager rigtig meget i frivillige foreninger eller på anden

også nogle gange gør det femten eller måske tyve timer mens de har

de så bliver arbejdsløse og har mere tid til rådighed til at gøre det det er jo sådan set grotesk i sig selv

at stå til rådighed

jo er ved frivilligt arbejde er at det er frivilligt og derfor må man selvfølgelig sige jeg kan desværre ikke komme når der er noget andet der er vigtigere

det fastholder en i muligheden for at have noget at stå op til hver morgen

bidrager til at man også hurtigere finder et arbejde

arbejdsløs der har vist at man faktisk har lavet noget at man har bidraget med noget mens man var arbejdsløs

måde mener vi sådan set også at det for den enkelte arbejdsløse og for muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet igen er en god

også når man er arbejdsløs så ja vi støtter forslaget varmt og vi vil gerne

opfordre regeringen til at overveje om ikke vi kunne gøre det hele lidt enklere så vi ikke skræmmer nogle fra at udføre den indsats der er så vigtig ikke bare for den enkelte men særlig også

arbejde om ugen i forhold til om det kan fortrænge noget

min oplevelse er at det netop som den radikale ordfører også var inde på

når man kommer og bidrager med noget

fornuftige mennesker der planlægger efter

vi ved alle sammen at når man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

kan man pludselig med meget kort varsel sidde i et job og derfor

for at det er de ekstra aktiviteter

arbejder frivilligt i den organisation

så jeg ser egentlig ikke det store problem og derfor ser jeg jo heller ikke de store problemer ved

måske kom lidt mere ud eller var lidt mere med i madlavningen eller

man være det i det antal timer som man har lyst til som arbejdsløs der er ikke

må man gøre uden fradrag i dagpengene så formålet med mit indlæg her er egentlig bare at sikre mig at vi er enige om

frivillig eksempelvis besøgsven er der ingen timegrænser i dag

det er også bare ærgerligt at man som frivillig skal være bekymret for det

at man selv om man har et fuldtidsjob

om det så tager noget fra nogen

synes at det tager noget fra nogen at man yder en indsats for sit samfund for eksempel i en organisation der hjælper

og relevant diskussion

så bekymret fordi det for mig sådan set står meget klart at arbejde der vedrører primær drift og vedligeholdelse giver fradrag fra

meget god indgangsvinkel at have til den her diskussion jeg deltager selvfølgelig

i udvalgsarbejdet om det spørgsmål som har optaget i hvert fald nogle af ordførerne ellers vil jeg

kan få bedre vilkår for mig er der ikke tvivl om at en af kvaliteterne ved det danske samfund er at vi bekymrer os om hinanden

af kvaliteterne er at der er så mange mennesker

er optaget af hvordan lige præcis det lokalsamfund som de er en del af fungerer på en række områder

så et frivilligt bidrag til her giver vi en lille ekstra hånd

som også gerne vil være frivillige når det er sådan at

de er i frivilligt

ulønnet arbejde og det som sagt

af skovarbejdere ti år halveret fra syv hundrede til omkring tre hundrede og tres

at frivillige i dag laver cykelstier for eksempel laver bmx klubberne

cykelstier at naturvejledningen

hvor det før var særligt uddannede skovarbejdere med en en særlig uddannelse i vejledning af publikum på den måde er der jo notorisk dokumentation for at særlige ordninger er med til at fortrænge ordinære stillinger endda i det her

siger det meget præcist opgaver

er at vi har lavet en to årig ordning her fordi vi selvfølgelig vil sikre at det her foregår på en ordentlig måde men for mig

afgørende at vi giver nogle bedre muligheder for at mennesker kan deltage i at det frivillige arbejde fungerer

skovarbejderne og så siger man til publikum i kan ikke få den samme service i kan ikke få naturvejledning i kan ikke få vedligeholdt de cykelstier og så siger de frivillige naturligvis

det vil sige at så er processen jo glidende ved at man netop fjerner ordinære gode faste stillinger med spændende arbejde

det er derfor jeg anmoder om at vi er meget meget alvorlige i den her situation hele plejesektoren er ekstremt presset mindst lige så presset som

at her giver vi nogle nye store muligheder både for de

der være nogle hjørner som lo og andre har peget på jamen så

vi har derfor også en to årsregel her hvor vi så skal

i høstakken men jeg er meget mere optaget af de nye og gode muligheder som det her rent faktisk giver også til de mennesker som i en periode

christian juhl jo i øvrigt

at det her jo er meget indviklede regler vi har inddelt arbejdets art i tre kategorier og det er i sig selv indviklet og i en af kategorierne er

en undtagelse er der nogle overvejelser om hvordan man kan styrke

ikke komme galt af sted her fordi man gerne vil være frivillig og ikke helt har forstået reglerne og derfor er det her jo en kombination

hvad man selv må påtage sig af sin rolle de foreninger har

den oplysningspligt som foreningerne har via hjemmesider og så videre

folk ikke komme galt af sted her men igen jeg

det helt overordnede jeg synes vi giver nogle mennesker nogle ekstra muligheder for at deltage i at få det her samfund til at hænge bedre sammen også til glæde for dem selv i deres hverdag og så er der nogle ting som jeg ikke negligerer men men som vi

meget gerne undervejs i udvalgsarbejdet kan drøfte nærmere og måske

fru charlotte dyremose sagde

derfor er det vigtigt som herre christian juhl siger at man får en vejledning der ikke er til at misforstå for foreningerne

er det kommunen der dækker hvis de kommer galt af sted når de er ude at gå tur med en af de ældre eller arbejder i en børnehave

som frivillig eller i en idrætsforening hvem dækker forsikringsmæssigt

hvis man spørger de frivillige organisationer for eksempel frivilligt forum der samler en lang række frivillige organisationer

faktisk er at kommunerne i stigende grad selv går ud og hyrer frivillige til

nogle af de huller der er opstået i kraft af mange års nedskæringer på velfærdsområdet ikke mindst ældreområdet deres anbefaling er at der kommer nogle klare regler om at når kommunerne skal bruge frivillige

skal de ikke selv kunne hyre dem de skal træffe aftaler med de frivilliges egne organisationer

man ikke risikerer at de frivillige bliver misbrugt for at sige det ligeud men også for at sikre at de frivillige ikke kommer i situationer

hvor de selv kan komme i klemme for eksempel i forsikringsspørgsmål jeg vil gerne spørge ministeren er det noget ministeren vil arbejde videre med i den her forbindelse altså at der kommer nogle klare regler

ekstra dimension

hvis de frivillige råd der er på lige præcis det plejehjem

helt klart at når det gælder den primære drift og vedligeholdelse

er at de kommuner som på den måde prøver som

vil være med til at give et bidrag her

vil være med til diskutere de her ting men det primære for mig er at sige

antallet af timer de regler der i øvrigt er

det er jo ikke sikkert at alle dem der gerne vil lave et stykke frivilligt arbejde og det tror jeg vi skal anerkende og være meget glade for at der er mange borgere der gerne vil nødvendigvis er informeret om reglerne og

at kommunerne får nogle klare forpligtelser til

træffe aftaler om brug af frivillige med de frivilliges egne organisationer det kan så være organisationer

det er derfor jeg bruger formuleringen de frivillige selv har oprettet

af en speciel opgave det er ikke for at monopolisere magten hos

jeg giver først ordet til venstres ordfører herre hans

samt bidrage til en mere effektiv efterlevelse af gældende regler for udenlandske virksomheders anmeldelsespligt til register for udenlandske tjenesteydere med lovforslaget foreslås

en ændring af § ti a stykke tre således at en overtrædelse af grovere karakter kommer til udtryk i straffens udmåling og dermed anses som en skærpende omstændighed når der tales om en omstændighed af grovere karakter refereres der

gentagne overtrædelser og omfattende fejlinformation ved omstændigheder af grovere karakter foreslås det at normalbøden som udgangspunkt forhøjes med hundrede procent hertil skal det nævnes

titusind kroner

den enkelte sag lovforslaget vil

folketinget vedtager det træde i kraft den første marts to tusind og femten i venstre ser vi meget positivt på arbejdskraftens fri bevægelighed men samtidig

det mindretal der udnytter systemet vi skal bekæmpe social dumping og derfor skal vi løbende foretage de nødvendige justeringer i samarbejde med arbejdsmarkedets parter for det er med til at sikre en overholdelse af løn og arbejdsvilkår for lønmodtagere og en fair konkurrence for arbejdsgivere venstre støtter det her lovforslag om en skærpelse af bødeniveauet i forbindelse med overholdelse af anmeldelsespligten til rut men vi mener for det første at

skal sikre at de nuværende regler i rut overholdes og at det har konsekvenser i form af bøder hvis det ikke sker for det andet skal bøderne selvfølgelig inddrives

ligger nok det største problem for hvis vi alene tager

på grund af overtrædelse af udstationeringsloven for året to tusind og tretten

lykkedes skat at inddrive omkring fem og fyrre procent af de ubetalte bøder så vi mener at lovforslaget om hævelse af bødeniveauet først og fremmest er et spørgsmål om at sende et signal og først når bøderne reelt bliver inddrevet vil virksomheder der ikke overholder lovgivningen kunne mærke det så vi har brug for at regeringen og skat i højere grad sikrer at bøderne faktisk bliver inddrevet så virksomhederne reelt kommer til at mærke

udstationeringslovgivningen men på den baggrund vil vi

så er der jo bare den vanskelighed at vi har at gøre med virksomheder som er udstationeret

og som har det med at forsvinde ud af landet inden de får betalt bøden

ikke er lykkedes at finde nogle effektive instrumenter til hvordan pokker vi får de bøder hjem

en lovgivning om kædeansvar

sådan at denne også kan blive gjort økonomisk ansvarlig for at der eventuelt ikke er blevet betalt en bod af en underentreprenør det var da et rigtig effektivt redskab så hvis vi skal den vej som ordføreren gerne vil og det vil vi jo alle sammen gerne så synes jeg da at venstre skulle være positive over for de tanker om

nu ved at komme styr på men alligevel det var sådan set et nedslående svar at få at under halvdelen af

ubetalte bøder faktisk bliver inddrevet så jeg mener

og den frie bevægelighed i øvrigt ved at lave nogle særlige regler i danmark

men vi er enige om at de her bøder skal inddrives men det jo åbenbart er meget meget vanskeligt blandt andet af den årsag som jeg påpeger

retsmæssige redskaber og vel heller ikke det nødvendige samarbejde med de andre lande om at få inddrevet pengene så

indføre et system sådan at vi sikrer os at en hovedentreprenør der bruger en hel masse underentreprenører af

østeuropæiske virksomheder vil kunne pålægges det økonomiske ansvar for at betale

et signal vi kan sende i dag med at hæve bødeniveauet hvis det der reelt er sket er at

at det er den vej rundt vi får sikret at

et grundniveau der sikrer at man kan forsørge en familie

mestrene bag det her de forhandler de håndterer og

når de spilleregler de sætter op i fællesskab ikke overholdes så har de også hver især redskaber til at komme det til livs og det er et rigtig stærkt system sideløbende med det har vi selvfølgelig lovgivning som myndighederne er ude at kontrollere alt det her kræver en meget stor indsats

arbejdstageres og myndigheders side og alt det

primært lade sig gøre hvis vi ved hvem der er i danmark hvis vi ved hvor folk arbejder og hvis vi grundlæggende ved hvor vi skal lede

register for udenlandske tjenesteydere vigtigt og derfor

uenig med den daværende beskæftigelsesminister fru inger støjberg da hun

i det her register det er rigtig vigtigt

en grundlæggende viden om

hvor mange de er så er det rigtig svært at opretholde de regler vi har den grundlæggende tryghed vi har på det danske arbejdsmarked og som er så vigtig en del af det at være i danmark

der skal være en reel risiko for at blive snuppet hvis man snyder det skal kunne mærkes på pengepungen og da i særlig grad hvis man er blevet snuppet ikke bare én gang men flere gange og hvis man er ude i

skal det kunne mærkes endnu mere

regeringen og socialdemokraterne har

gentagne finanslove haft et meget meget stærkt samarbejde

med de to partier det er jeg glad for

det betyder at kampen mod social dumping ikke bare er noget vi står og behandler i

kun er det seneste skridt i en retning hvor vi sikrer ordentlige arbejdsforhold i danmark jeg tror det her vil være endnu et skridt i den retning

i at venstres ordfører har en eller anden pointe

hvilke tanker har ordføreren så gjort sig om det og

om kædeansvar det tror jeg jeg behøver at forklare så meget om så

vil være et af de effektive redskaber også på det her område

lovgivningsmæssigt og sige at hvis man gentagne gange laver grove overtrædelser af de her regler

udføre tjenesteydelser her i danmark hvis man ikke kan finde ud af at overholde de regler som vi har sat op jeg vil gerne høre ordførerens tanker om yderligere ideer til at skærpe

er et skridt i den rigtige retning men jeg synes i høj grad at vi skylder hinanden

de medarbejdere det her handler om at blive ved med at udvikle og blive ved med at finde på nye initiativer som vel at mærke

kommer det her til livs samtidig med at vi bevarer balancen mellem

så stor styrke i danmark det oplever jeg

en forståelse for fra ordførerens

så er også den præventive virkning af det her som der jo forhåbentlig også er ved at lave sådan

ikke så stærk som vi gerne vil have derfor synes jeg det er naturligt at vi i den her forbindelse også diskuterer hvilke yderligere skridt vi kunne tage

da godt være at vi ikke lige kan nå at få indføjet dem som ændringsforslag i det her lovforslag det kan vi nok ikke men jeg jeg tror at

fagbevægelsen lytter meget med her

altså ikke at vi i hvert fald ikke enhedslisten skylder ret meget i forhold til

i fællesskab at komme med nogle mere effektive redskaber end dem vi indtil nu har

fordi det så også skal kunne mærkes på pengepungen men

set ligegyldigt hvis man kan slippe af sted med aldrig at betale

er det en rigtig vigtig indsats som jeg i høj grad synes jeg vi skal fortsætte med at diskutere

bedømme om det så også skal være de tyvetusind

skal bedømme det det står der ikke noget om

stramme det yderligere op nu har vi set

tilmelde sig registeret før man starter det kunne man jo også gøre herhjemme det

depositum på for eksempel tyvetusind

så får de ikke depositummet tilbage men overholder de alle regler

vil se på og og så eventuelt komme med et ændringsforslag

betyder heller ikke noget hvis de skal lægge et depositum når de ved at de får pengene tilbage

arbejde videre med i forbindelse med det her

gå videre med reglerne

i belgien hvorfor skulle vi så ikke udnytte den mulighed og sige

folkeparti støtte forslaget men

konkurrere på det danske arbejdsmarked på markedet i det hele taget og jeg tror

at kampen mod social dumping er kontinuerlig og at vi hele tiden finjusterer den

siger finjusterer handler det om at der ikke er noget columbusæg

mirakelkur hvormed vi kan vinde kampen mod social dumping én gang for alle

sætte fokus på det handle på det og hele tiden sikre

der hvor der bliver snydt eller der

ikke er effektiv skal vi give nye værktøjer

med de seneste tre finanslove været inde at investere i kampen mod social dumping

om at give bøder udstede bøder og forhøje bøder

vi skal have fokus på fremadrettet

mener jeg er vigtigt men er det også tilstrækkeligt nej det er det ikke

jeg vil bare lige her til sidst sige én ting og det er at vi har en utrolig utrolig god arbejdsmarkedsmodel i danmark

op til os politikere også sammen med

arbejdstagersiden at sikre at der er

vil jeg meget gerne tale med enhedslisten om dersom der bliver brug for det

vægt på en erkendelse af at det ikke er tilstrækkeligt og der behøver vi da ikke at vente der er jo brug for det her og nu så jeg vil gerne endnu en gang efterlyse hvilke konkrete ideer ordføreren har til at gøre noget der virker endnu bedre end det

jo en delvis besvarelse af spørgsmålet det andet er

jeg vil jo ikke ødelægge spændingen i forhold til de møder der skal være mellem enhedslisten

fremadrettet i forhold til social dumping så for at holde spændingskurven lidt intakt synes jeg

den danske arbejdsmarkedsmodel sikrer tryghed for den enkelte medarbejder men den sikrer også den fornødne fleksibilitet for virksomhederne til at omstille sig og være konkurrencedygtige det skyldes at vi historisk set har haft et fintmasket sikkerhedsnet og gode muligheder for hurtigt at komme i arbejde igen hvis man skulle blive fyret den udvikling må ikke sættes over styr ved at vi i et misforstået hensyn til et ønske om lavest mulige omkostninger ser gennem fingre med at virksomheder her i landet hyrer underbetalt udenlandsk arbejdskraft fra eksempelvis østeuropa til lønninger der ligger langt under det danske overenskomstniveau og hvor der i mange tilfælde også er snyd med betaling af skat og moms det ødelægger den danske model

i sidste ende gå ud over den håndværksmester byggearbejder eller lastbilchauffør der bliver arbejdsløs fordi han ikke kan konkurrere med de urimelig lave lønninger som vi har set mange eksempler på jeg kan godt være bange for at de borgerlige partier i et misforstået hensyn til hele tiden at øge arbejdsudbuddet er villige til at skabe mere utryghed blandt almindelige hårdtarbejdende danskere særlig når man laver store huller i det sociale sikkerhedsnet for de arbejdsløse ved at forkorte dagpengeperioden det er jo et punkt som også de radikale har medvirket til

radikale ordfører for lidt siden sagde at de radikale gerne vil værne om den danske arbejdsmarkedsmodel så mener jeg at forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til to år som de radikale står fast på og fordoblingen af arbejdskravet er et eksempel på at man i virkeligheden er ved at ødelægge den danske arbejdsmarkedsmodel

større tryghed på arbejdsmarkedet sf har foreslået en række

så hovedentreprenøren har en klokkeklar tilskyndelse til ikke

under eller underunderentreprenører

i den her sammenhæng er vi derfor enige med enhedslisten i

af bøder selvfølgelig også

kædeansvar vi mener også i sf at vi skal have indført såkaldte arbejdsklausuler med krav om danske løn og arbejdsvilkår i alle regioner og kommuner så vi sikrer os mod at skattekroner kan gå til at at betale løn langt under overenskomsten det er nogle ting som vi i sf fortsat vil arbejde hårdt for bliver til virkelighed

vil jeg gerne kvittere for den aftale om bekæmpelse af social dumping som sf og enhedslisten indgik med regeringen i forbindelse med aftalen om finansloven for i år to tusind og femten

er det et stort skridt i den rigtige retning når det handler om

arbejdsmarked lovforslaget her vil som nævnt så forhøje bøderne for gentagne overtrædelser af anmeldelsespligten til rut registeret for udenlandske virksomheder jeg håber at det vil afholde flere udenlandske virksomheder fra at undlade

registrere sig sådan som de skal

dermed ikke lykkes for dem

af fagbevægelsen og de danske myndigheder så

om at vi ikke skal overvurdere betydningen og effekten

i mange tilfælde kyniske arbejdsgivere

eller tyvetusind kroner på et eller andet tidspunkt hvor de måske bliver grebet i at have overtrådt nogle regler

voldsomme ekstrafortjenester de opnår når de kan levere tjenesteydelser her i landet

til lønninger der ligger under halvdelen af det

vi har så også det forhold som er konstateret

en stor del af disse virksomheder

ud af landet inden det kommer så vidt

derfor skal vi jo bare erkende at det her er et godt men lille skridt i den fortsatte kamp imod

der er det jo glædeligt at vi nu allerede begynder at diskutere hvilke yderligere skridt

lo i at vi bør hæve bøderne generelt vi synes også fra enhedslistens side at det bør være sådan at hvis der er tale om rigtig grove overtrædelser og gentagelsestilfælde

sige til en sådan udenlandsk virksomhed ved i hvad i er ikke velkomne her i landet når i ikke kan finde ud af at overholde reglerne

jo nogle der er her i landet der har vi en mulighed for at

snor i det og pålægge dem

det har vi så heldigvis aftalt og det er nok det mest effektive i den finanslovsaftale vi har lavet

vil det stadig væk vise sig at en stor del af de arbejdsgivere der får de her bøder

stadig væk tror vi i enhedslisten brug for at tage de redskaber i brug som virkelig virker og der må man bare sige at en lovgivning om kædeansvar

at der er betalt løn skat moms socialt bidrag og bøder hele vejen ned igennem kæden er det mest effektive middel til at få ryddet op i social dumping og sort arbejde vi skal om man så må sige sortere ved kilden der skal være

mange gerne vil have i det her folketing nemlig et kraftigt økonomisk incitament

vælge de rigtige underleverandører sådan at vi sorterer ved kilden og hovedentreprenøren sørger for

det vil være til gavn for de mange danske håndværksvirksomheder

ikke kan konkurrere på de vilkår som udstationerede virksomheder

i langt højere grad sikres at alle offentlige kontrakter med private virksomheder

klart siger at der hele vejen ned igennem kæden skal aflønnes efter normale danske løn og ansættelsesvilkår

at man har mulighed for at håndhæve kontrol og også

pålægge hovedentreprenøren økonomisk straf

lykkes at overbevise regeringspartierne om at det altså er nødvendigt at skride til den her lovgivning om kædeansvar

kan støtte det her lovforslag det kan vi ikke fordi vi først og fremmest synes at det er udtryk for

udstedes bliver ikke betalt

halvdelen af dem så man kunne jo starte med at sørge for at de bøder der bliver udstedt rent faktisk bliver betalt før man begynder at hæve bøderne for det andet

en virksomhed ikke har anmeldt sig i rut registeret jo ikke ensbetydende med at de ikke har betalt den rigtige løn at de ikke har betalt skat eller alle mulige andre ting

bliver udlagt som om der her er tale om nogle forbrydere og nogle der ikke overholder overenskomster eller øvrig dansk lovgivning men det er jo

her er der jo bare tale om at de ikke har anmeldt sig i det her register som man skal

derudover er vi også

helt generelt set men først og fremmest synes vi at det er udtryk for signallovgivning det er klassisk politik politikerne skal virke stærke og som om de prøver at gøre noget ved noget de anser som et problem og derfor

kontroversielt et synspunkt er det her jo ikke det har jo været diskuteret også i eu om det her

kontroversielt synspunkt at man er betænkelig ved rut registeret

hvis man undlader at betale den kommer sagen i retten

man mener det er forkert og uretfærdigt og derfor vil jeg gerne spørge hvad er retssikkerhedsproblemet

retfærdige og har meget meget store problemer med at få dem

at mange i øvrigt også opgiver at få dem omgjort fordi det er besværligt jeg kan forstå at sfs ordfører

der er nogle der kommer i klemme og derfor er vi af retssikkerhedsmæssige årsager betænkelige ved den måde at udstede bøder

i øvrigt mange jurister også

men der er stadig væk forskel vil jeg så også sige

men også i forhold til selvfølgelig parkeringsbøder

i samme omfang der er også betænkeligheder ved

kan man forstå det sådan at liberal alliances syn

at man er bannerfører for at udenlandske virksomheder kan komme til danmark og medvirke til at betale de lavest mulige lønninger er det det som

heldigvis sker det jo ikke så tit men det sker en gang imellem de har visse værktøjer de kan gribe fat i og vi synes faktisk det er meget vigtigt også for fagbevægelsens berettigelse i det danske samfund at det er dem der tager de slag

vil jeg dog også lige nævne at

rent faktisk får inddrevet de her bøder i første omgang vil det nok være det mest effektive i forhold til at

mere effektivt end nødvendigvis at

vil godt appellere til at ministeren overvejer begge dele altså at nu bliver de hævet

lige et par ting som som vi godt vil have

forhold til de her formildende omstændigheder

om ministeren måske ville ville udfolde hvad det kunne dreje sig om altså

fordi der så er nogen der opdager at man snyder og bedrager så det står efter

hvis man er en ærlig og redelig virksomhed og derfor kan en gentagelse jo også bare være et spørgsmål om at det er syv år siden man sidst har opereret i danmark og

i den her sammenhæng at vi bruger ressourcerne på at komme efter dem som har de dårlige hensigter og som dermed

medarbejderes muligheder for at fungere på gode almindelige danske vilkår så jeg

indsatsen her må skulle målrettes dem der er banditterne og og ikke dem der kom til at begå en fejl så forstår jeg også lovforslaget sådan at det retter sig mod virksomhederne men det er jo sådan at de her bøder også kan betales af herre og fru jensen som får lagt fliser og ikke har fået sikret sig at det firma der lægger fliserne

og der synes vi nok det måske er en lille smule voldsomt at

blive udsat for en fordobling af bøden fordi man

når man vælger et bestemt flisefirma frem for et andet

men jeg forstår også forslaget sådan at det retter sig mod virksomhederne og hvis vi lige kan få afklaret at

er vi med på at bakke op

sige at det er jo er virksomheders ansvar at man lever op til love og regler der er i danmark og derfor

gentagne tilfælde skærper reglerne her regeringen har heldigvis fra dag et stillet stillet skarpt

det er ikke til gavn for de danske lønmodtagere som på den måde bliver snydt det er ikke til gavn for de mange mange danske virksomheder som lever

danske arbejdsmarked

udenlandske virksomheder og ansatte selvfølgelig er velkomne i danmark men under den klare forudsætning at

glad for at vi endnu en gang har kunnet skærpe kampen mod social dumping i en aftale via finansloven med sf og enhedslisten hvor vi præciserer

mange af ordførerne har været inde på så jeg takker for

brede tilslutning i folketinget og vil endnu en gang selvfølgelig sige at

det belgiske system var i orden og at vi derfor sådan helt overordnet

der er måske nogle andre problemer som man så også kan erkende at der blev diskuteret omkring selvstændige

virksomheder der bliver idømt en sådan bøde for

kan forbedre indsatsen hvad

det er så forskellige ministres ressortområde som det her griber ind

i hvert fald justits og skatteministerens ressortområde og her er vi jo oppe imod

som jeg tror alle er klar over

vi skal arbejde for at få bedre og klarere eu regler

man overtræder reglerne fordi man benytter sig af den fri bevægelighed

til at opleve nogle urimeligheder sådan

derfor arbejder jeg sammen med kollegaerne på at vi vi kan få forbedret de her eu forhold for det det det handler om jeg arbejder i øvrigt også for at de bilaterale aftaler som jeg forsøger at lave på det her område med i

vil da også bare sige helt åbent og ærligt at det jo ikke er noget jeg kan love at vi har klaret før sommer men jeg kan

det har jo i hvert fald i lang tid

bilaterale aftaler med nogle af de lande

det drejer sig om her og det har jo vist sig umådelig vanskeligt så mit spørgsmål

i sin en række konkrete forslag som vi kan sætte i værk herhjemme uafhængigt af

og der vil jeg bare høre om ministeren har gjort sig nogen tanker

i samarbejde med ikke mindst herre finn sørensen at

også nævnte i lille tale her

jeg glæder mig til de næste fire år som vi skal i gang med efter et folketingsvalg hvor jeg forhåbentlig som beskæftigelsesminister skal drible hele diskussionen om social dumping videre gerne i et tæt samarbejde med

hvor man også har været rigtig trætte af det og synes at det

indføre administrative begrænsninger og

for danske virksomheder der ønsker at være i polen min pointe er bare

den her form for bureaukrati har også en pris lige meget hvor gode intentionerne med det så måtte være nemlig at der ofte kommer en modreaktion som så går ud over nogle andre danske virksomheder og koster danske arbejdspladser

betyder det også at man har nogle forpligtelser hvis man

måde at man er her og arbejder så er der nogle love og regler som vi forventer at

det samme gør sig jo så i øvrigt gældende hvis der er danske virksomheder som gerne vil operere andre steder i

lad mig så sige til herre joachim b olsen

set at bureaukratiet er til at overskue men som udgangspunktet var alting har en pris det har også en pris hvis man ikke har mulighed for at kunne kontrollere at tingene foregår som de nu engang bør i forhold til de regler der

kontroversielt at sætte spørgsmålstegn ved om det her register er en god ide kan

det er ikke noget man har i andre lande

haft så lav en økonomisk vækst og har udsigt til så lav økonomisk vækst når vi

regulering har også en pris men vi bør vel kunne blive enige om

er med til at sikre at der er regler på det her arbejdsmarked som bliver overholdt til glæde og gavn i realiteten for alle herunder også for danske virksomheder så kan vi ved en anden lejlighed tage en diskussion omkring vækst jeg noterer mig sådan set bare som beskæftigelsesminister at det er lykkedes at få treogfyrretusind flere i beskæftigelse det synes jeg

som genoptages om en time klokken

den store strid sådan set handlede om

så indfundet sig en en fejl således at

sket her per første januar to tusind og femten og ikke per første januar to tusind og seksten således at kommunerne sådan set ikke har hjemmel til at foretage fradrag i

jo så blevet gjort opmærksom på af beskæftigelsesministeriet så den fejl vil lovforslaget rette op på således at lovgivningen bliver

den politiske aftale der er indgået mellem regeringen enhedslisten

er gift eller samboende sådan set er

stået sammen med regeringen om indtil

den seneste finanslov

tilhængere af at at de aftaler

bare en opfordring til os alle sammen inklusive undertegnede

kommer fra ministeriet således at der er en overensstemmelse mellem de politiske aftaler vi laver og den lovgivning vi efterfølgende udmønter jeg ved godt

om et årstal altså to tusind og femten eller to tusind og seksten

brugt tæt ved

aftalepartierne

havde regnet med og aftalt men

op på den og det trækker i i venstres retning så vi vil sådan set gerne støtte

hvornår ikrafttrædelsen er og den slags eller hvordan det nu er da de har skrevet det færdigt efter vi

tredjebehandlede lovforslaget det er selvfølgelig

fejl og det er et spørgsmål om om det er fordi lovgivningen

nok til at bearbejde det jeg skal så lade være

beholde lidt ekstra penge og det er måske godt oven på på julen og nytåret

folk tillykke med det er ikke så tit

når vi så kigger på hvordan det hele

juks der var blevet lavet og der var ikke tale om en ligestilling som regeringen

så det er helt fint men men i det her tilfælde

fordi det er et både og og vi havde egentlig gerne set at man når man nu endelig besluttede sig til at fjerne den gensidige forsørgerpligt

har jo også forståelse for at regeringen

også respektere at regeringen altid skal have

det her forslag fordi det er et både og og vil jeg sige det er netop også på grund af at vi egentlig gerne havde set at

og også hvis man skulle skulle til at kigge på om man

lave en reel ligestilling det kan man åbenbart ikke administrativt gøre i skattevæsenet

det er vel et faktum at dansk folkeparti

stemte ja til indførelsen af den gensidige forsørgerpligt og at der kun var et parti i folketinget nemlig enhedslisten der stemte imod blandt andet med de begrundelser som herre bent bøgsted kommer med kan ordføreren bekræfte at det

at jeg fra starten af kritiserede det her og

op til fem og tyve år vi sikrede også at man fik et aktivitetstillæg

at der i kampens hede er blevet begået en fejl og

står fuldstændig på mål for de aftaler vi indgår derfor

rettes også selv om det koster staten et provenu

borgernes retssikkerhed og det er alfa og omega

i forhold til det som dansk folkepartis ordfører sagde om at man ikke skattemæssigt kunne

måde kunne harmonisere sådan at man kom ud ensartet i forhold til

diskussion det skal bare pointeres at der heller ikke i dag er en skattemæssig ligestilling mellem

ugifte men vi kan godt skattemæssigt forvalte det

været klar over også da de indgik aftalen at de så har været maratonretræte

der var tale om en reel ligestilling med ægtepar og det har radikale også sagt det er ikke sikkert at arbejdsmarkedsordføreren har været ude at sige det men radikale har været ude at sige at der var tale om en reel ligestilling og det har

administrere det hvis man skulle have alle de fordele som ægtepar har

meget kompliceret og meget meget svært hvis man skulle forestille sig også at få en skattemæssig

blækket var knap nok tørt begyndte at tale om

blev begået en fejl da vi vedtog det her lovforslag

hovedansvaret for at teknikken er i orden men det tror jeg også man er fuldstændig klar over i beskæftigelsesministeriet og jeg kan også forstå at der er taget skridt til at sikre

nogle fejl ikke gentager sig og så er det jo bare sådan og så er det en aftale og en aftale skal overholdes og derfor har der jo ikke været tvivl i enhedslistens sind hvor fristende det end kunne være om at vi var nødt til at rette

decideret at sige den er ærgerlig har jeg altså svært ved

fejlen betyder jo at op imod syv tusind mennesker heriblandt nogle af dem der har det allersværest økonomisk i det her samfund

får nogle flere penge at gøre godt med i januar måned og det kan jeg altså ikke stå her og græde en hel masse tårer over

herlige biprodukt af den fejl der blev begået så synes jeg også

lige skal glæde os over at vi så endnu en gang kan få lov til at vedtage det og bekræfte hinanden i i hvert fald det flertal der er i folketinget at nu afskaffer vi den gensidige forsørgerpligt ja desværre ikke per første januar to tusind og femten som enhedslisten meget gerne ville have men det bliver endnu en gang vedtaget og slået fast med syvtommersøm at per første januar to tusind og seksten

er den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere afskaffet det er en god ting og det skal vi og alle dem der sidder og kigger her huske på når vi om ikke længe skal til et folketingsvalg for det folketingsvalg kommer til at ligge på den her side af to tusind og seksten

ikke har villet love at de ikke genindfører den gensidige forsørgerpligt tværtimod har venstres ordfører jo endnu en gang her stået og sagt

venstres kop te vi har heller ikke fået et klart tilsagn fra dansk folkeparti om

efter næste valg

at genindføre den gensidige forsørgerpligt det er værd at huske på og

for os der er her i salen og for alle dem

det her er jo et af de konkrete eksempler på

ikke er ligegyldigt hvilket flertal der er i det her folketing og

en regering som har lavet noget forkert i et forlig

og der er i hvert fald tre lyse sider af den her situation den ene er at op imod syv tusind

fattige mennesker har fået nogle flere penge at gøre godt med i januar måned og den anden er at vi har bekræftet hinanden i endnu en gang at den gensidige forsørgerpligt er væk per første januar to tusind og seksten og den tredje er at i har haft muligheden for at gentage de her ting om de politiske udfordringer

bliver afskaffet vi synes det er et sundt princip at mennesker forsørger hinanden deres nærmeste når de har mulighed for det i stedet for at naboen bliver tvunget til at gøre det derfor synes vi det er et skridt i den forkerte retning det at

man afskaffer den gensidige forsørgerpligt sænker

som ellers på det seneste har været ude at tale om at det vigtigste er at man får hævet beskæftigelsen at der er for mange mennesker

i danmark så der er tale om en zigzagkurs fra de radikales side

kun bliver afskaffet med halv kraft i to tusind og femten i stedet for med hel kraft det betyder at

ifølge lovforslaget bliver brugt to hundrede og fem og fyrre million kroner mindre på at udbetale kontanthjælp i to tusind og femten end der ellers være blevet gjort så det er jo en dejlig dag enhedslisten og

der bliver udbetalt udbetalt færre kontanthjælpspenge i to tusind og femten og set fra vores synsvinkel trækker det jo i den rigtige retning

så godt støtte den her rettelse fordi den isoleret set i år trækker i den rigtige retning altså

er sikker på at der er andre end mig der også genkender fra andre ministerier så det er ikke en

alene rettet mod denne minister

tendens til at man sidder meget meget længe og venter på en minister hvorefter tingene pludselig skal gå voldsomt stærkt og det hele kun kan gå for langsomt

man undgik det her

og på vores nærmeste før vi

helt grundlæggende at den her regering havde anerkendt det faktum som jeg tror de fleste i det her samfund har opdaget nemlig at det her med at være en familie ikke nødvendigvis

et gift par mor og far og to

på om man er gift eller ikke gift

det gør vi så bare ikke længere desværre

har været ude og proklamere at vi skal have flere reformer jeg ved ikke helt

det her jo faktisk er flere reformer for man kom til at afskaffe den her gensidige forsørgerpligt lidt hurtigt

hentydede til da han mente vi skulle have flere reformer

et ansvar for vores nærmeste

for eksempel har valgt at bo sammen med dem få børn sammen med dem

at regeringen samtidig med at man fjerner den gensidige

adoptere børn sammen

adoptere et lille barn kan man kan ikke tage ansvar for at hjælpe hinanden hvis man mister sit arbejde det er forholdsvis grotesk

i to tusind og femten og så kan vi jo håbe at vi snart får en ny regering

vi kunne være så heldige vi støtter

at vi undervejs i lovgivningsarbejdet har lavet en fejl i beskæftigelsesministeriet og det har så de konsekvenser at

gå til folketinget og besvære folketinget en gang til med at få rettet op på den fejl

den konklusion som stort set alle partier er kommet til nemlig at

og vejlede om ordningen det

i venstre

vi enige i at der er behov for en række forenklinger af de eksisterende regler på området således skete der i forlængelse af finansloven for to tusind og fjorten en målretning af svu til videregående uddannelse

betydet at antallet af ansøgere er faldet mærkbart samtidig blev svu ordningen i sin tid skabt som en erstatning for hele tre hidtil eksisterende ordninger af samme grund kan svu ordningen være relativt besværlig at håndtere og derfor er venstre positiv over for at justere regelsættet med lovforslaget lægges der op til at a kasserne ikke længere skal være blandt administratorerne af svu ordningen denne opgave vil fremadrettet kun blive varetaget af voksenuddannelsescentre og en række af landets professionshøjskoler

a kasserne kun håndterer en ganske lille andel af det i forvejen faldende antal samlede ansøgninger finder venstre tiltaget fornuftigt ligeledes vil en begrænsning af antallet af svu administratorer styrke rammerne for at opbygge og fastholde den nødvendige erfaring og viden ud over førnævnte ændring bevirker lovforslaget en forenkling af beskæftigelseskravet således foreslås det at kravet om beskæftigelse harmoniseres til harmoniseres til at være på seks og tyve uger hos den nuværende arbejdsgiver tiltaget

er et skridt i den rigtige retning af en mere enkel og letforståelig ordning som venstre også bakker op om lovforslaget indebærer desuden en forenkling af støttesystemet for

til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau det betyder at støtterammen

de tyve til fire og tyve årige fremadrettet vil blive på maksimalt fyrre uger mens de resterende støtterammer ophører i dag eksisterer der et virvar af forskellige støtterammer på området hvilket blandt andet vanskeliggør den digitale understøttelse af ordningen venstre hilser en større grad af overskuelighed meget velkommen i forlængelse af bestræbelserne på at forenkle svu ordningen harmoniseres endvidere kravet om antal ugentlige undervisningstimer ved svu til deltidsuddannelse idet venstre som sagt er optaget af at skabe en mere enkel svu ordning kan vi også tilslutte os det med lovforslaget gives yderligere hjemmel til at statens

af tilbagebetalingskrav det skal ses i sammenhæng med at statens

og det er også ganske fornuftigt

ingen tvivl om at folk undervejs i deres arbejdsliv kan få behov for

bygge noget uddannelse på hvis ikke de har noget eller at opkvalificere den uddannelse

forenkler vi så reglerne for

vi brug for at målrette og søge at forenkle systemerne en forenkling som er en fordel for både arbejdsgivere medarbejdere som også gerne vil have en uddannelse en forenkling som er

systemer der skal forvalte systemet når jeg så kigger i høringssvarene og ministerens kommentarer

er der en lille ting jeg falder over dansk arbejdsgiverforening og dansk industri opfordrer til at der findes en løsning hvor ansøgning om svu kan integreres i et digitalt system som kan tilgås fra efteruddannelsedk

jo ministeren bemærker at det umiddelbart er vurderingen at en sådan integration allerede på grund af omkostningerne ikke er en reel mulighed

system svu systemet er gammelt kompliceret og ikke egnet til en integrationsløsning i efteruddannelsedk

jeg er fuldt med på at det

vi stiller store krav om digitalisering per første november skulle alle borgere have en digital postkasse man skal kommunikere digitalt med det offentlige her render man ind i et system

man udfylder i hånden og nogle adresser hvor man kan køre hen at aflevere de her ansøgninger

egen uddannelsesinstitution for at få dem til i hånden at udfylde

felter på den her ansøgning det synes jeg egentlig grænser til det pinlige vi stiller krav til borgerne om alverdens ting og vi har selv nogle systemer som ja man

med at forenkle og forbedre er vi helt med på i dansk folkeparti i forhold til udvalgsarbejdet

vi egentlig gerne have en dialog om hvordan vi kan sikre at det her system bliver ordentlig digitalt

lige nu men jeg håber at ministeren har en plan for

omstillingsparat og kan løfte de opgaver som kommer for os i sf giver det rigtig god mening at man letter administrationsbyrden ved statens voksenuddannelsesstøtte lige præcis sådan

bruges mest fornuftigt det der er fornuftigt her er

processen fra en person ønsker at søge om

modtages skal forløbe så enkelt og effektivt

det er vigtigt for sf at flere voksne får nemmere ved at uddanne sig enten som efteruddannelse eller som videreuddannelse lovforslaget lægger op til at harmonisere mindstekravene til undervisningstimer for en person som kan søge om voksenuddannelsesstøtte vi støtter op om at de administrative regler skal forenkles men vi vil også fremadrettet have en øget opmærksomhed på om minimumskravet på de

også er en garanti for at der er nok kvalitet i den undervisning så den voksne der uddanner sig reelt også opnår de ønskede kompetencer

går ind for forslaget fordi vi støtter op om at indføre en mere overskuelig administration

en gennemskuelig struktur for de studerende men selvfølgelig også en struktur

og vi så gerne at man fremadrettet

offentligt ansat har en forventning om at der bliver lyttet til en når man kommer med et forslag til forenkling alle der har arbejdet forskellige steder i den offentlige sektor

ved udmærket godt at der er steder

der er ting som er forældet ting som ikke fungerer efter hensigten mere og ved at lave

man tidligere har kaldt en tillidsreform altså hvor man simpelt hen inviterer de offentligt ansatte til løbende at komme

anderledes mulighed for at optimere den offentlige sektor fremadrettet men vi tager også imod de små ting

har kun en enkelt betænkelighed

omkring specialundervisningen for

en enkelt ting som vi lige vil vil holde øje med fordi der selvfølgelig

som allerede kan være særlig udsat

også det er fint at man siger at der må være en grænse for

man kan få ved deltidsuddannelse og så stadig væk regne med at det er en uddannelse jeg synes

er forbedringer i det men jeg vil ligesom liberal alliance sige

der kan godt være brug for flere timer men det kan vi se på og det kan ministeren jo også tænke over inden der skal laves bekendtgørelser

for voksenuddannelsen det er meget meget vigtigt at vi har de voksenuddannelsesmuligheder

beskæftigelse men jo også i forbindelse

grundigt for af flere ordførere jo at at forenkle svu ordningen sådan at administrationen af ordningen og ikke mindst vejledningen af de uddannelsessøgende for det er

det vigtige her bliver lettere hjemmesiden det er også et svar til

bemærkninger og spørgsmål fra ordføreren for dansk folkeparti

orientere sig om deres muligheder jeg hørte godt opfordringen til at det også kom til at ske det er selvfølgelig altid en prioritet

vigtigt her svu loven er særlig vigtig fordi den skaber økonomisk grundlag for at voksne kortuddannede i beskæftigelse også kan deltage i uddannelse uanset hvilket niveau

uddanne sig på det er også chancen for at genoptage sin uddannelse færdiggøre sin uddannelse eller måske

i nogle tilfælde starte næsten forfra selv om man altså i en

uddannelsessystemet så tak for

de positive takter

knytte en kommentar til et spørgsmål fra ordføreren

for at sige at at grunden til at det er harmoniseret er

i praksis ikke er nogen uddannelsessøgende

udnytter retten til de otte og halvtreds uger under de her nævnte forudsætninger

også at vi selvfølgelig vil følge det

og vil følge op efter tre år og kigge specifikt på om der alligevel er

den nye uddannelse i dag er situationen den at der på de danske videregående uddannelsesinstitutioner findes en række uddannelser der er rettet imod det samme arbejdsmarked og det er en udfordring i forhold til gennemskueligheden for kommende studerende og arbejdsgivere men også i forhold til de udbudte uddannelser lovforslaget som vi behandler i dag vil bidrage til at fjerne barriererne for sammenlægningen af uddannelserne og dermed sikre en langt større gennemsigtighed i uddannelserne end hvad tilfældet er i dag samtidig vil lovforslaget kunne bidrage til at afbureaukratisere den i øjeblikket tunge prækvalifikationsproces hvilket alt andet lige vil medføre betydelige administrative lettelser for de videregående uddannelsesinstitutioner der ønsker at sammenlægge eksisterende uddannelser venstre støtter den målsætning der er om at skabe øget fleksibilitet og begrænse det samlede antal uddannelser og øge gennemsigtigheden for ansøgere og aftagere og derfor

fem hundrede videregående uddannelser som de unge kan vælge imellem

hvor mange uddannelser der skal være men vi skal sørge for at gøre det nemt og fleksibelt for dem at sikre at de studerende

de kompetencer der efterspørges og samtidig skal det være gennemsigtigt for de studerende når de skal vælge en uddannelse

har vi nu foreslået at ændre akkrediteringsloven

skal den nye uddannelse der kommer ud af det ikke prækvalificeres prækvalificeres lovforslaget er en opfølgning på regeringens vækstpakke og alle partier har forpligtet sig til at arbejde for et bæredygtigt antal uddannelser

siger vi altså at når to uddannelser lægges sammen til én skal den nye uddannelse der kommer ud af det ikke det ikke betragtes som en helt ny uddannelse den nye uddannelse er ikke opstået ud af det blå men ud af to eksisterende faglige miljøer

nødvendigt med en prækvalifikation af den nye uddannelse lovforslaget her vil selvfølgelig

være relevant for universiteterne idet erhvervsakademierne og professionsbacheloruddannelserne er reguleret af en landsdækkende bekendtgørelse

er stadig muligt for dem at lægge uddannelser sammen

kræver altså en national koordinering så har der været en række høringssvar til

der har været en bred opbakning til den øvelse vi nu går igennem danske studerendes fællesråd udtrykker dog bekymring for at uddannelsesinstitutionerne nu vil bruge det her som et pres til at skulle lægge flere uddannelser sammen

vigtigt at sige at det jo er uddannelsesinstitutionerne selv der bestemmer hvilke uddannelser der skal lægges sammen det ændrer den her lov ikke på

set blot et tilbud til uddannelsesinstitutionerne der skaber mere fleksibilitet og letter de administrative byrder akkreditering handler jo i sin essens om at vi sikrer at de uddannelser der er har en tilstrækkelig

af uddannelserne og vi skal altså ikke tilbage til at bestemme hvor mange blyanter der skal købes ind

vi nu lægger en lille smule mere ansvar ud til dem

akkreditering jeg håber og tror også på at akkrediteringen er ved at blive til det værktøj til at udvikle kvaliteten på uddannelsesstederne som jeg ser det som og dermed også til et positivt ledelsesværktøj på alle niveauer et værktøj der sikrer systematikken i kvalitetsarbejdet som gør

er sikker på at man gør som man har besluttet og at man på enkel vis holder fast i hvilken vej man går

i sidste ende en vej til et enklere bureaukrati fordi systemet hjælper en med at holde overblikket og holde fast i planer og strategier det her lovforslag lægger op til en

det bliver muligt i højere grad at sammenlægge uddannelser uden prækvalifikation af den sammenlagte uddannelse det er ganske udmærket det øger institutionernes muligheder for at trimme uddannelsesudbuddet derfor støtter dansk folkeparti

regeringen jo krav om i forbindelse med den sidste vækstpakke og vi har også behandlet konkrete initiativer her i salen det her lovforslag kan man så sige ligger i forlængelse af de initiativer fordi

som tidligere ordførere også har redegjort for mulighed for

uden at skulle søge om prækvalifikation til en ny uddannelse der så opstår

springe et bureaukratisk led over det giver jo en kortere og mere smidig proces som gør det lettere for

at arbejde med sikring af kvalitet og gennemsigtighed på deres mange uddannelsesudbud det støtter vi naturligvis i det radikale venstre

sikrer uddannelsesinstitutionernes selvbestemmelse så vi har hele tiden sagt fra

side at vi meget gerne vil være med til at se på hvad der kan forenkle hvad der kan gøre det mere gennemskueligt for de studerende og hvad der kan sikre uddannelsesinstitutionernes selvbestemmelse og det er også det som vi mener at det her lovforslag lægger op til

jo er vigtigt er at uddannelsesinstitutionerne ved deres egen selvbestemmelse de kender jo også de lokale

være med til at justere sådan

fortsat kan være være i en udvikling og hvem er bedst til at se på det det er man på de enkelte

om akkreditering af de videregående uddannelser og jeg håber også at vi som ordførere på området

man så optimerer uddannelserne gennemsigtigheden selvbestemmelsen lige præcis

kunne give lidt mere frihed til at stå for den her sammenlægning selv så vi lægger op til en tæt dialog

ministerie og uddannelsesinstitutioner

en form for evaluering vil kunne gøre at vi kan være tæt på at sikre den udvikling der skal ske så ja vi er med

diskutere øget kvalitet drøfte

og det gør vi jo blandt andet ved at have dialog med uddannelsesinstitutionerne og det er her at selvbestemmelsen kommer til at stå helt centralt

at institutionerne vil opleve et politisk pres for at sammenlægge

set i lyset af hele den debat som vi også har haft her i salen og som ministeren har stået spidsen for om dimensionering af de videregående uddannelser

høringssvaret fra danske studerendes fællesråd og jeg gerne høre ministeren om ministeren kan garantere at der som følge af det her lovforslag ikke vil komme et

yderligere pres på uddannelsesinstitutionerne for

lovforslag vi ser det som jeg sagde tidligere gerne som en proces som man kører løbende i virkeligheden bør den aldrig stoppe vi har det med

flittige embedsfolk og det betyder også at vi skal være lige så flittige til at rydde op igen efter os så ros herfra og selv om det

ude i den anden ende som kan bruge deres tid og deres arbejde på noget

jo rimeligt nok at sørge for at man kan sammenlægge nogle smalle uddannelser og give dem noget mere tyngde vi har oplyses

i bemærkningerne til lovforslaget næsten en tusind fem hundrede uddannelsesudbud og der er spørgsmålet kan levere en tusind fem hundrede kvalificerede

faglige bæredygtighed og den kan der være ved at man laver denne sammenlægning og så må det

meget vigtigt at man får fastholdt kvaliteten men det er også vigtigt at man får en større bredde i det der bliver arbejdet med

med nogle andre beslægtede smalle områder og derved får den bredde og tyngde der gør det muligt både at få kvalificerede lærere og få en uddannelse ud i den anden ende som kan bruges bredere end den allermest smalle jeg er ikke imod smalle uddannelser al forskning ender med at være smal alle videnskabelige

einstein og vi skal altså også bruges bredere så derfor tror jeg

uddannelser og uddannelsesudbud så vi i dag har næsten

de videregående uddannelsesinstitutioner

holder fast i at øge kvaliteten og

gennemsigtigheden i det samlede videregående

der forpligtede vi os nemlig til at sikre at uddannelsesinstitutionerne har de optimale muligheder for at leve op

at have friheden til at kunne tilpasse deres samlede uddannelsesudbud

lovforslag får de videregående uddannelsesinstitutioner under uddannelses og forskningsministeriet altså mulighed for at sammenlægge eksisterende uddannelser uden

om prækvalifikation af

sammenlægning det er en faktisk og en reel afbureaukratisering af processen hvis sammenlægningen af uddannelserne

at udvidelsen ikke får væsentlige negative konsekvenser for arbejdsmarkedet eller rekrutteringsgrundlaget

hinanden forslaget giver institutioner

mulighed for at kaste et kritisk blik på egne uddannelser

mulighed for at skabe nye og og stærke sammenhænge i uddannelsessystemet samtidig

forbedres institutionernes muligheder for netop

en længere bureaukratisk proces endelig og jo ikke mindst for de studerende

i hvert fald ikke yderligere øge det samlede antal uddannelser så en øget gennemsigtighed vil være til gavn for såvel de unge som står

over for at skulle vælge en videregående uddannelse de studerende der allerede er på uddannelserne og selvfølgelig også

det arbejdsmarked og de arbejdsgivere

ansætte dimittenderne og de kommende dimittender så jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget

tre beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven samt et skærpet vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens §

gøre det klart at venstre ikke kan støtte dette lovforslag med lovforslaget vælger regeringen blandt andet at tage tusindvis af hektar god landbrugsjord ud af almindelig drift og lovforslaget vil dermed være med til at skabe urimelige vilkår for landbruget og

til et læs som ellers er i fare for at vælte

dermed i venstres øjne er det fuldstændig grotesk

miljøministeren med dette lovforslag samt på blandt andet et samråd som jeg havde indkaldt ministeren til i november måned bekræfter at den vækstaftale der blev indgået i foråret hvor vi i venstre blandt andet var med til at få kæmpet halvdelen af randzonerne væk nu blot modregnes i dette lovforslag eller sagt på en anden måde regeringen har med vækstaftalen måske holdt landbruget lidt for nar i hvert fald bliver tingene nu modregnet

landbruget en fordel i vækstaftalen men

er okay at man belaster landbruget yderligere økonomisk miljøministeren og det står indskrevet i lovforslaget mener

det vil koste omkring syv og fyrre million kroner om året

gennemføre det her forslag

være omkring titusind bedrifter der bliver påvirket

at der er andre afgørende negative sider af denne sag som måske ikke er medregnet i det her lovforslag

en tur ud i landområderne og se og høre hvordan dette lovforslag kommer til at påvirke tingene i virkeligheden for når man som mig både bor og færdes rundt i disse dele af landet ja

jeg sige at for mig er det logik for perlehøns at dette lovforslag får store negative konsekvenser for de berørte lodsejere lad mig så give et eksempel fra det virkelige liv i mandags var jeg på besøg hos landmand palle dahlmann

hundrede og ti sortbrogede malkekøer en meget stor del af hans jord bliver nu udpeget

indtil nu

til produktion af foder til hans kreaturer der er i alle årene anvendt både halmsgødning og husdyrgødning og arealerne er en del af ejendommens godkendte harmoniareal med det her lovforslag kan rigtig mange af de her hektarer nu pludselig så

jord og ikke længere kunne anvendes som harmoniareal hektarerne

på samme vis til palles køer da gødskningen er afgørende for at palle kan producere foder af en sådan kvalitet

at det også kan bruges til fodring af køerne palle får altså et tab på flere forskellige måder

falder værdien af jorden markant det betyder at hans kreditværdighed mindskes

modernisering af palles gård for det andet vil hans rentebetaling stige da bankerne fastsætter renterne efter kundernes soliditetsgrad

palle nu skulle ud at købe eller leje mere jord for at kunne beholde sine køer eksemplet

nogle af de udfordringer som ministeren

har regnet med ind i det her lovforslag det er tydeligt at værdien af den jord som ikke må gødskes fremadrettet vil falde det ses i mange eksempler og flere har udtalt

mener at værdien vil falde med ethundredetusind kroner

er det også helt forkert at der ikke tages højde for denne problemstilling i de økonomisk oplysninger i lovforslaget endnu en alvorlig konsekvens som ministeren har glemt er at rigtig mange landmænd vil blive tvunget til at skulle finde ny suppleringsjord for fortsat at kunne drive deres landbrug og sikre foder nok til deres kreaturer det gør sig også gældende for eksempel i palles situation og så spørger jeg bare hvordan vil den ekstra transport for at hente foder rundtomkring i landet påvirke miljøet jeg vil godt gøre det helt klart at venstre synes

er positivt at der gøres noget for vores natur men vi er nødt til at se tingene i

bredere perspektiv og i den rigtige rækkefølge det handler altså om mere end udelukkende lystfiskeri og skovtur vi skal selvfølgelig tage hånd om vores natur og her gør landbruget jo faktisk i mange mange sammenhænge

faktisk ofte som en god naturplejer og vi må bare ikke forlange det urimelige vi må ikke forlange at danske landmænd skal importere foder når de selv kan lave det vi må ikke forlange at et erhverv som landbruget bliver så hårdt ramt at flere landmænd af den grund bliver nødt til at dreje nøglen om dette får

jo dermed også en negativ påvirkning på alle følgeerhvervene som for eksempel håndværkeren smeden dyrlægen

ministeren synes at naturplan danmark er historisk

jeg spørge mig selv om det nu også er den rette natur vi får ud af den

af spørgsmålene som ministeren måske kan svare på her i salen i dag

som svar på mit spørgsmål nummer en hundrede og fem og tredive skriver at den udpegning af grønt danmarkskort som dette lovforslag

sætter i gang ikke vil få nogen retsvirkning for landmanden jeg ser frem

til hvad man kan gøre for naturen derfor vil jeg gerne spørge ordføreren er det sådan at venstre i og for sig synes at

danmarkskort er en god idé og at venstre rent faktisk godt kan støtte den del af lovforslaget her i dag

nu har fru anni matthiesen talt om naturbeskyttelsesdelene som det primære

gerne høre hvad venstres holdning er

eller planloven overtrædes

at det man gerne vil på naturbeskyttelseslovens område er at man gerne vil lave en harmonisering af sanktionerne så de kommer op på miljølovens niveau og her skal jeg bare præcisere

sanktionskrav har venstre været med til at lave tidligere så vil venstre støtte den del af lovforslaget

det vil sige at han ikke kan fungere som naturplejer som han selv sagde

gro til i siv og ellekrat der må jeg sige at jeg synes det er en misforståelse hvis man

jeg ved

vidste vi hvor de var henne

hånd om dem af dem der ejede dem vi har diskuteret alle de dyr og planter som står på rødlisten altså planter og dyr som er truet i danmark planter og dyr som vi har forpligtet os til

jævnfør både aftaler i eu og i fn jeg har også stået her på talerstolen og diskuteret hvordan vi skulle finde det balancepunkt hvor naturen kan få det bedre samtidig med at dem der regerer på langt den største del af vores arealer i danmark landbruget også kunne få bedre produktionsvilkår generelt vi har mange gange i den her diskussion været rystende nervøse der har været en alvorsfuld stemning

ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven er markante og meget væsentlige skridt i den rigtige retning set med socialdemokratiske øjne vi har i danmark brug for væsentlig mere god natur og vi har brug for væsentlig mere sammenhængende natur i danmark det er en rigtig rigtig stor udfordring det er et rigtig rigtig stort ansvar at bære politisk at vi ikke bare lader iveren for vækst og produktion og rigdom i vores land gå ud over det sårbare

danmarkskort som skal sikre en fokuseret og strategisk planlægning af mere natur i danmark her er det planen at kommunerne frem til to tusind og sytten når der skal laves den næste kommuneplansrevision

som udgør deres kommune kigger på hvilke arealer der er naturbeskyttede hvilke arealer der med fornuft og med frivillighed

det næste element

det der omhandler naturbeskyttelsesloven altså de § tre arealer

i danmark der er der meget strenge krav

store dele af den og her bliver der nu nogle strengere krav i forhold til de arealer som udgøres af de ferske enge og strandengene hvor der nu bliver et forbud mod

gøde og sprøjte fraset de arealer der i fremtiden omlægges eller er i økologisk drift den sidste del omkring økologien

regeringen socialdemokraterne synes at økologisk produktion er et godt hensyn

de meget meget store dele af det danske areal som er under intensiv landbrugsdrift den økologiske driftsmetode er mere skånsom for planter og dyr og derfor den her undtagelse det tredje element er at vi retter op på bøde og sanktionsdelen når loven overtrædes der er meget meget små bøder i dag hvis man med forsæt eller ej overtræder loven her synes vi at det er helt rigtigt at lave en harmonisering af niveauet sådan at overtrædelser af naturbeskyttelsesloven kommer op på niveau med overtrædelser af miljølovgivningen det er de tre væsentligste

så er der al diskussionen om om det her påvirker landbrugets driftsmuligheder i negativ retning

her bliver vi nødt til at tænke det perspektiv og den helhed ind i det at natur og landbrugskommissionen er kommet med forslag og anbefalinger

i produktionen i landbruget

i forhold til planter og dyr

der været lyttet til i natur og landbrugskommissionen og som den tidligere ordfører var inde på også i spørgsmålene til venstres ordfører så er der taget hensyn til landbruget jeg skal sige at det her er et rigtig godt lovforslag

de ændringer der er lagt op til her jo er en del af

jeg håber meget som socialdemokraternes ordfører på området at det her må blive til rigtig stor glæde for biodiversiteten mangfoldigheden i den danske natur fremover

de mennesker som skal være en del af det

ekstrem vanskelig situation men jeg vil også sige at naturen og mangfoldigheden

rigtig dårligt og vi kan ikke tillade os som et rigt velfærdssamfund bare at skøjte hen over

dermed mener jeg at vi har fundet det balancepunkt der skal til

vi gør tingene i den rigtige rækkefølge det er ikke et enten eller som venstre gerne vil det er et både og det er både at tage hensynet til landbruget

det er også at tage hensynet til naturen

ville kanalisere penge over til erhvervet

regeringen er ansvarlig og gør begge dele

har vi lavet sammen med venstre den del der

for naturen kunne vi ikke lave med venstre det laver vi eksempelvis

at inddrage dyrknings og gødskningsretten på § tre områder så ja

lige op og så blev der ingen vækst i arbejdspladser ud af det skind men mit egentlige spørgsmål er

er er ordføreren bekendt med hvor mange der sidste år

de havde overtrådt den her beskyttelse omkring

i det og måske noget der kan arbejdes med men det er kommunen der skal tegne de her kort kan vi samtidig være enige om at de kort så

en begrænsning for landbruget næste gang

en husdyrgodkendelse eller have fornyet sin husdyrgodkendelse så er der jo tegnet på kommunens lokalplan her skal vi have natur når vi kan lave en frivillig aftale

være fuldstændig uden hindring for husdyrbrugets udvikling

øjeblikket at vi er blevet pustet i nakken fra eus side og fra fns side i forhold til

vi slet ikke har gjort og derfor er det jo væsentligt

kort kommentar til herre henrik høeghs første spørgsmål om gravhøjene hvis vi nu havde talt om oppløjning af § tre jord i stedet for gravhøje tror jeg vi ville komme frem

diskuterer de her ting at man bør bruge sin sunde

må vi altså i dansk folkeparti afvise forslaget

lyder jo hyggeligt vi kan godt alle sammen lide natur vi kan godt lide at være ude i den vi vil gerne have biodiversitet vi vil gerne have så mange planter og dyr som muligt og alle skal have det godt

men når man så går ind og ser på forslaget

i mere end hundrede år

er det altså udpeget til § tre område og af samme årsag må de

ikke længere gødske medmindre man er økolog

landmænd med § tre områder

det var jeg noget overrasket over for

troede faktisk at når man var økologisk landmand så gjorde man slet ikke sådan

så fundet ud af at jeg tog gevaldigt fejl og derfor synes jeg også

mange andre byboere end mig der helt sikkert har misforstået

traditionelt landbrug puha hvor er de onde og så diskuterer vi økologisk landbrug og ih hvor er de gode

hundrede landmænd der skal gå fra hus og hjem

i hvert fald fra organisationerne

man siger det ved vi godt at konsekvensen er så nu eksproprierer vi

frivilligt danmarkskort og så videre og så videre

jeg synes man skal tage konsekvensen

ude i naturen det er jo også noget svineri for at sige det som det er

at man nogle gange mangler noget normalt

begår noget ulovligt men vi ser mange steder på rastepladser og

at der bliver smidt affald det er meget sjældent tror jeg at man reelt fanger dem der har gjort

bliver sat op for det er fuldstændig ligegyldigt man kan selvfølgelig snildt fange nogle der pløjer § tre områder op for der kan man nok hurtigt finde ud af hvem det er

men det kunne være rart med de her kontrolforanstaltninger

bare at komme og kontrollere og slå folk

synes i bund og grund at når vi taler om miljø

blevet en hellig ko på en eller anden måde som

er ikke fordi vi i dansk folkeparti synes at grønt

sådan at bare man siger grøn og bæredygtig i en sætning

at regeringen og socialdemokraterne synes at hvis det

skal man ikke gøde på dem men hvis det er et økologisk landbrug er det helt okay der er der bare nogen med mere faglig viden end et bymenneske som jeg har der bliver nødt til at forklare mig

ikke skal være i tilbagegang men spørgsmålet er

betyde af regulering der er stor værdi

biologiinteresserede når man kan komme ud

være i naturen men vi ved også at den danske natur er under pres fordi vi faktisk ret beset

er et lille land

har vi rigtig meget der er dækket af by og rigtig meget der er dækket af intensivt landbrug og relativt lidt der er

gør at naturen er under pres er i virkeligheden at vi har en meget fragmenteret natur det at få en sammenhængende natur er i virkeligheden den første forudsætning for at få forbedret vores

her lovforslag får vi netop lagt muligheden ud til kommunerne altså at man strategisk kan kigge fremad og kigge på hvordan vi får

planlagt en mere sammenhængende natur vi er vant til at

mulighed for at kommunerne

i de grønne råd med deres

man skal få et grønt danmarkskort

hvordan naturens tilstand er på verdensplan i det hele taget

mål i to tusind og tyve

leve op til men vi har et mål som er kan man sige negativt vendt og det får vi nu en chance for

vi får en mulighed for at få tegnet det danmarkskort med sammenhængende natur og at gøre en særlig indsats på de områder vi allerede har beskyttet men som i virkeligheden ikke er særlig godt beskyttet når man både kan gøde og

får vi faktisk en mulighed for på de steder der allerede er udpeget at få en meget bedre

tilstand

de anbefalinger som natur og landbrugskommissionen gav og hvor der var meget meget fokus på at det handlede om balancen fordi vi jo også

fødevareproduktion af høj kvalitet af høj miljømæssig standard og det er ikke

som dfs ordfører sagde

men det er vores alle sammens sikkerhed for at vi også har et danmark med levende natur i fremtiden

netop ved at have nogle råd som

i samarbejde med andre kommuner så det der har været fremme i forhold til hvordan

planlægge det her bedst muligt ser jeg meget frem til vi også kan diskutere når vi kommer

så det radikale venstre støtter lovforslaget og synes det er

bliver de næppe man skal bare have et økologisk

det åbenbart var så vigtigt at få gødnings og pesticidfri når en konventionel landmand ikke må

hvis det får kvælstof og det er altså uanset om det er konventionelt eller økologisk men det var bare en konstatering jeg skal spørge den radikale ordfører

regionale lokale kommunale lad os finde ud af hvilken afgrænsning der skal være naturråd som kunne arbejde med det her

kunne der være god musik i at kigge på

noget vi kunne lade os inspirere af

i alle kommuner næsten i fire og halvfems ud af otte og halvfems er der grønne råd som jo på sin vis

en funktion i forhold til at

der er nogen præcis definition af hvordan

set ret frit op til kommunerne men vi synes at det er en god idé at

af de der meget sårbare små myggelarvearter som jo er nogle af dem vi mangler rigtig mange af hvis vi gør noget i den natur vi har

i de meget gode naturområder vi har i dag altså natura to tusind områderne frem for at vi

jo er bynke og tidsler i de første mange år

sige at der er mange måder at se på det på men da vi for eksempel havde vores tur til til england

lagde rigtig meget vægt på at der var de korridorer

er større og som bevæger sig over større afstande og hvad

jeg er ikke selv hverken biolog eller noget der ligner men jeg jeg tror ikke at man kan tage én eksperts udtalelse

under den første overskrift som hedder moderne og intelligent

kommissionen skulle tage hvordan synes ordføreren det passer sammen med konsekvenserne af det her lovforslag at det vigtigste

at når vi skal kigge frem i tiden hvordan vi skal miljøregulere

presset måske nok på nogle andre

hvor vi begrænser landbruget mest tværtimod har vi

i øvrigt i samarbejde med flere partier jo

randzoner og andre ting der har at gøre med

forberede mere målrettede tiltag som netop skulle være noget der løsnede

skåner miljøet der hvor naturen er sårbar men faktisk kan gøre mere dyrke mere være mere intensiv der hvor naturen tillader det eller hvor jorden

forstået på den måde at de mest truede

at det skal man gøre billigst muligt hvorfor går man så ind og griber ind i et produktionserhverv som man gør her når man kan gå ned og kigge på statsskovene og sige at

har et formål om at skulle skaffe biodiversitet for eksempel kunne

samfundsøkonomien

områder som giver langt mere på de truede arter og jeg går ud fra at det er det der er vigtigt det har vi jo hørt igen og igen i forhold til nogle § tre områder

vi jo kan være glade for at eu har været med til

hjælpe os til at få udpeget noget som vi så vil beskytte og vi har

tre områder hvor vi allerede har en beskyttelse

de samme områder vi i første omgang prøver

få ekstrabeskyttet dernæst er

naturen alene det at kommunen kan planlægge strategisk er jo et kæmpe fremskridt også for at sikre at vi har natur

i folketinget vi foreslog dengang konkrete mål for indsatsen med den valgte strategimodel vil det ikke give mening at sætte

delmål for areal af enkelte naturtyper det

bestemt ude i virkeligheden når kommunerne gennemfører planlægningen og det

tager form i al almindelighed må det jo antages at vi får et større naturareal samlet set naturplan danmark er samtidig den biodiversitetsstrategi som danmark har forpligtet sig til at lave i fn og i eu senest i to tusind og femten

nemt udviklingen i biodiversitet er jo vanskelig at kvantificere

handler jo ikke kun om at give naturen mere plads og sammenhæng men også mere indhold

som forpligter regeringen til at gennemføre de internationale mål der er fastlagt i eu og fn loven kunne samtidig være en rammelov for det mylder af love og regler der er på naturområdet og som med fordel kan målrettes og forenkles uanset om vi finder flertal for sådan en lov på et tidspunkt

er der efter vores opfattelse brug for en bedre fælles forståelse af hvad biodiversitet er og hvordan vi kan måle den i forhold til vores forpligtelser afslutningsvis vil jeg gerne sige at landbruget med regeringens aftale med de borgerlige har fået rigtig meget

kompenseret tilsvarende på natursiden

med til at skabe en lidt bedre balance ved at støtte op om lovforslaget

der vil støtte op om gennemførelsen af anbefalingerne fra natur og landbrugskommissionen allerallersidst vil jeg sige at det jo netop er

helt historisk set skulle gøre op med den skyttegravskrig der har været mellem landbruget og miljøet om naturen og som på en balanceret måde skulle sikre at der var plads både til natur og til landbrug i

hvor vi prøver at kompensere på naturens vegne oven på nogle

side i forhold til om der er landmænd der udøver naturpleje og passer godt på naturen

mener at der er dele af landbruget der passer rigtig godt på naturen ikke alle dele af landbruget

samtidig med at lige det her lovforslag jo også indeholder en frivillig

den her del så jo der er dele af landbruget som gør en rigtig stor indsats

i mindre grad tror jeg godt man kan sige

af den danske landbrugsjord som er mere robuste end andre

han var en af dem der holdt øje med med hvor de gule ranunkler var og som han selv sagde nu bliver jeg

at gøde den her jord så jeg fortsat kan have kvæg på min gård og det vil jeg

ordføreren om altså jeg synes jo

når man færdes derude er på den måde at landbruget

det kommer til at påvirke deres hverdag inden man begynder at begrænse muligheden for at gøde

skal der reduceres men igen i det her lovforslag

der er også kompensationsmuligheder kompensationsmuligheder man må bare sige ja landbruget er rigtig rigtig presset af forskellige årsager af en ekstremt stor

blandt andet og af andre forhold vi har lavet en

vækstplan for fødevarer som jeg når jeg får ordet igen også gerne vil komme ind på netop for også at stille nogle bedre rammebetingelser for

bedre det kunne jeg da godt tænke mig at høre det var den ene

skal være meget meget meget store bedrifter

flere økologiske landbrug

at svare på det sidste spørgsmål vil

og tyve og økologisk landbrug har også

fremmest rigtig godt fordi han endnu ikke har forsøgt at bilde mig ind at svineproduktion handler om at beskytte natur miljø og

at vi ligesom starter et sted i nærheden af virkeligheden og så tager vi diskussionerne

at det er lidt utroligt vi diskuterer her et lovforslag der vil forbyde anvendelse af sprøjtegifte i beskyttet natur og så behandler vi et lovforslag om at man vil lave et grønt danmarkskort som kun bliver til noget ude i virkeligheden hvis kommunerne og landmændene ønsker det altså jeg synes i grunden at det

mere rimeligt hvis vi havde en diskussion om hvorvidt regeringen ikke kunne tage sig sammen og skrue lidt op for ambitionerne

er jo faktisk sådan at naturen og dens vrimmel af

og som mennesker

det er faktisk naturen som sikrer vores basale behov for mad rent vand og

vi bruger til at producere forbrugsgoder at naturens økosystemer fungerer godt er faktisk helt afgørende for vores velfærd

den erkendelse

man nu er vokset op på stenbroen eller ude i landdistrikterne den erkendelse er så trængt i baggrunden af årtiers fokus på effektivitet vækst

fiskeri og landbrug landbruget dominerer jo det danske landskab ganske ganske voldsomt

at der er noget land i verden der er så domineret af landbrug som danmark og resultatet af det er jo at naturen og

gøre det ene eller det andet

det handler om hvorvidt den industrielle landbrugsproduktion vi har i danmark belaster natur og miljø

folk der er medlem af venstre og dansk folkeparti uanset hvilken del af landskabet de kommer fra erkende for os

om at vende tilbagegangen

til fremgang det skal ske ved at sikre arternes levesteder

lave en omstilling af vores landbrugsproduktion sådan at den understøtter en natur

det regeringen foreslår nemlig at det økologiske landbrug behandles bedre i den her sag end

det er jo netop for at fremme en produktionsform som tager større hensyn til natur

for det første skal den eksisterende natur sikres omgående beskyttelse og forbedres som levested for truede arter og så skal vi også have mere plads til naturen

derfor at vi skal omlægge landbrugsjord til

vi er faktisk tilhængere af at man fokuserer på de områder som man for eksempel skal lade være i fred jeg er helt enig og jeg synes

dejligt hvis vi kunne få en alliance med liberal alliance om

har nogen produktion men lod naturen udvikle sig

også har rigtig stor betydning for naturens udvikling

peger i den rigtige retning men bare til beroligelse for dem der tror at

jo kun en meget meget lille del af den omstilling af vores samfund som

jeg går ud fra at vi stadig væk skal have svin eller er det ligegyldigt det andet

naturkorridorer som er i naturplanen

forstå på enhedslisten at det synes man egentlig slet ikke skal være frivilligt er vi ude i noget ekspropriation eller hvad er vi ude i

at vi ved at omlægge produktionen også kan producere nogle produkter man faktisk kan få en højere pris for så man kan tjene flere penge på mindre det er lidt som

nedsættelse af en natur og landbrugskommission som skulle sikre at både landbrug og en mangfoldig natur kunne gå hånd i hånd

vist blev udtrykt lad nu være at

det her område og nu vælger at slå til i en tid hvor vi i dag har et landbrugserhverv som er ude i nærmest en

krise jeg hørte den socialdemokratiske ordfører udtrykke det sådan at det var en ekstremt vanskelig situation så bliver der slået til ikke fordi vores landbrug ikke kan lave fødevarer til en konkurrencedygtig pris

vi stolte traditioner for igennem rigtig mange menneskealdre men fordi mange er dybt forgældede og fordi vi herindefra tilbyder nogle vilkår som ligger milevidt fra vores nabolande og dermed også vores konkurrenter uanset hvilke tal man lægger til grund

eller syv og tres som har været i spil eller om det er en eller to milliard kroner i jordtab så er det jo en avanceret form for selvpineri

den produktion som burde være den mest sikre og givtige at investere i fremover hvis man som samfund ønsker vækst og beskæftigelse fødevarer er som bekendt et basalt gode

det går ikke af mode og det bør gå forud for tudser og insekter og vi ved alle at den globale efterspørgsel kun kan gå en vej og det er op men alligevel

vælger vi her i danmark af egen fri vilje at skrotte i nærheden af fyrretusind ha med det resultat at vi i stedet for

at give landmanden lov til at gøde med sin egen husdyrgødning

importere soyaskrå for at sikre proteinindhold i foderet til vores husdyr helt ærligt er der noget mere naturligt også miljømæssigt end at lade landmanden få lov til at gøde sin jord med sin egen producerede gødning

end for eksempel at importere protein fra den anden side af jordkloden ja egentlig på samme måde som begrænsningerne i kvælstofforbruget forhindrer os i at producere korn til vores egen brødproduktion også på grund af proteinmangel hvis man så bare var helt sikker på at det var her man ville få mest miljø for pengene mest biodiversitet men det er vi jo så

landbrugsbladene ser vi jo en perlerække af eksempler på hvorledes urentable plejeplaner nu vil ophøre hvorledes man vil opleve tilgroning og eksempelvis

vil dræning heller ikke blive passet hvorved forsumpning og tilgroning

et meget nærliggende resultat i forhold til natur og landbrugskommissionens hovedbudskab om målrettethed synes jeg heller ikke at det er særlig målrettet

jeg tror at man kan opnå langt mere biodiversitet for færre penge ved at sikre for eksempel uberørt skov som jeg har været inde på

starte med statsskovene som jo ikke ligefrem har en guldrandet forretning i skovdriften

lige akkurat befinder sig befinder sig i statsskovene

nej det er ikke så interessant fordi nu skal vi snakke økologi og nu skal vi begrænse landbrugets produktionsmuligheder landbruget er under alle omstændigheder det sidste erhverv som ønsker sig produktionsbegrænsninger med udsigt til endog meget begrænset effekt jeg håber virkelig at man med alle midler vil forsøge at afprøve ekspropriationsbestemmelserne ikke mindst i lyset af de undersøgelser der fortæller os at over halvdelen af landmændene faktisk vil få indskrænkninger på mere end fem procent af deres driftsareal

når det er mejslet ud i pap i natur og landbrugskommissionen at man fremover

skal miljøregulere uden produktionsbegrænsninger i landbruget det her er jo præcist det modsatte vi har gjort vi kan ikke støtte

går hånd i hånd med danske traditioner for naturen for hvad er natur

altid været at vi dyrker naturen vi er en landbrugsnation det betyder at en stor del af vores natur for eksempel er marker og enge nogle dyrkes på forskellig vis økologisk eller konventionelt nogle bruges til landbrugsdyr og andre er forbeholdt det vilde dyre og planteliv vores opgave er at sikre at der er plads til det hele at der er gode vilkår for det hele og at der er en god balance mellem tingene i lovforslaget lægges der op til et forbud mod gødskning

og sprøjtning på § tre arealerne

men forbedrer det naturen

eller måske helt fjerne incitamentet til at tage hø og afgræsse arealerne og det kan få den konsekvens at plejen ophører og at området tilgror

naturligvis fordele ved fredet natur men der er sandelig også fordele ved den natur som passes og plejes det var måske bedre at vi satte fokus på de mange tusind hektarer som i forvejen er beskyttet natur

aldrig er blevet gødsket eller sprøjtet men som i dag mange steder er truet af tilgroning på grund af manglende naturpleje det vil give langt mere natur og biodiversitet for pengene og det vil vi gerne være

det kunne også være områder hvor der er brug for en indsats for grundvandet et andet element i det her er landbruget som bliver de helt store tabere

når et så presset erhverv nu får taget endnu mere fra sig og får endnu tungere økonomiske byrder på skuldrene

rammer det os alle det rammer den milliardeksport som kommer fra fødevareklyngen det rammer vores skatteindtægter det koster arbejdspladser altså også hos håndværkerne revisorerne og slagteriarbejderne lad mig uddybe et par konsekvenser af lovforslaget videncentret for landbrug har vurderet at minimum

berøres af forbuddet det er fem gange størrelsen af københavns kommune eller det er syvoghalvtredstusind store fodboldbaner det er hvad man tager fra landmændene og

er godt nok jer der ejer den her jord i har købt den

miste retten til to og tyve ha jord det er otte og tyve store fodboldbaner han vurderes at miste cirka

og fordi jorden ganske enkelt falder i værdi

til op til syv og fyrre million kroner for landbruget og så er der forringelsen af jordværdien som i høringsnotatet fra naturstyrelsen anslås

milliard kroner men oven i det

skal ove så til at købe noget ekstra foder fordi han ikke kan producere nok til sine dyr det koster ham penge det kunne for eksempel være soja fra sydamerika som nogle landmænd bliver nødt til at bruge og han må heller ikke længere smide al sin gødning så den skal køres andre steder hen og kan

berlingske skrev i går om en kommende bølge af konkurser og tvangsauktioner ellevetusind danske landmænd skylder over tre hundrede og tres milliard kroner væk jyske banks direktør udtalte at landbruget er i dets værste krise nogen sinde men nu vil vi så

presse citronen lidt mere

jeg kunne have talt længe også om registreringen af arealerne som

også kan få økonomiske konsekvenser men lad mig afslutte med at sige at i det konservative folkeparti

vi vil pleje den vi vil udvikle den og vi vil bevare den men det skal også give mening

desværre ikke alt i det her lovforslag der giver mening hverken i forhold til

naturen som nogle steder har bedst af at blive dyrket og plejet og derfor også er blevet det i så mange år og heller ikke for miljøet som nogle steder nu vil blive unødvendigt belastet med tung transport af foder og gylle

kan komme til at få stor betydning for os alle uanset om vi

derfor kan vi desværre ikke støtte

så ordføreren her i dag bringer frem

give fremdrift for naturen jeg synes det lød som om ordføreren skød det hele

formand har skudt det hele ned eller sagt på en anden måde har solgt al arvesølvet

grønt danmarkskort kan det konservative folkeparti også støtte de sanktionsændringer der lægges ind i forhold til overtrædelsen

det kunne også være nogle af de steder hvor vi har brug for at gøre en ekstra indsats i forhold til grundvandet det vil vi rigtig gerne

nogen tvivl om i forhold til det grønne danmarkskort

at der er for mange uklarheder i forhold til

været tre tilfælde det seneste år eller noget

det ikke det altafgørende for mig jeg synes ikke at der er nogen grund til

jeg sagde i min tale er det også det der er traditionen i danmark det her er bare et så kæmpestort indgreb så man har lyst til at spørge den anden vej

nu er det ikke min tur til at spørge men men

er også et landbrug som vi skal tage hensyn til her

det er også en del af den danske tradition i forhold til naturen jeg har godt hørt sf tale om at det her er et politisk valg og jeg hørte enhedslisten tale om

skal behandles langt bedre end det konventionelle og de ting

vi vil gerne naturen men i respekt for hvad natur er og natur

rigtig rigtig ærgerligt så vi har så mange steder vi kan tage fat uden at vi begynder at

om jeg skal sige irritere eller eller ligefrem

tage hårdt fat i et i forvejen presset erhverv

er en del af den danske historie og også

også kunne læse om sin lokalavis for hvem det her

en effekt på over to million kroner det er altså rigtig rigtig mange penge

det godt være at det for nogle er nogle få hundrede kroner eller nogle få tusinde kroner

har været så mange historier ikke mindst fra det område hvor sfs ordfører selv er valgt til folketinget

sådan lidt nonchalant i forhold til det kan

det synes jeg er rigtig rigtig uheldigt når vi tænker på hvor stor

hvor meget landbruget betyder for os

og vokser i krat fordi de har brug for

anden form for naturpleje lad os kigge på nogle af de områder hvor

gode vand der er masser af ting vi kunne tage fat på

vi er overhovedet ikke imod naturen på nogen som helst måde men

siger at det var da rigtig fint men nu vil vi godt lige bestemme over den lad os nu starte med

godt forslag der kommer om lidt det er så ikke bare i forhold til naturen men mere generelt i forhold til miljøet så vi vil gerne det her men lad os da endelig snakke om det det mener

helt alvorligt vi vil gerne snakke om at forbedre naturen i danmark der hvor vi kan

gerne lidt mere i tale med regeringspartierne om hvordan vi måske kunne forbedre vilkårene for det her erhverv som er så presset

og mere sammenhængende og mangfoldig natur frem til to tusind og halvtreds det er den langsigtede vision og vi vil arbejde målrettet for

standse tilbagegangen for vores vilde dyr og planter og give dem mere plads og bedre mulighed for at sprede sig vi vil sikre at endnu flere mennesker kan få glæde af de fællesskaber som naturen danner ramme om

sat en tydelig retning for hvordan vi vil nå visionen om en rigere og mere mangfoldig natur i danmark naturplan danmark er danmarks biodiversitetsstrategi altså den strategi der skal sikre at vi frem mod

og tyve får standset tilbagegangen i vores artsrigdom og den følger op på fns og eus mål for biodiversitet i

og tyve med det her lovforslag realiserer vi så tre af de centrale indsatser i naturplan danmark ordføreren har jo været rundt om de centrale elementer men bare for at repetere vi foreslår at forpligte kommunerne til at udpege det vi kalder grønt danmarkskort vi foreslår et forbud mod gødskning og sprøjtning på alle vores såkaldte § tre arealer altså den i forvejen beskyttede natur

skade vores fælles natur med de tre tiltag følger vi samtidig op på flere væsentlige naturanbefalinger fra natur og landbrugskommissionen

for deres værdifulde naturområder men der er behov for at udvikle større og mere sammenhængende naturområder og her er det en klar fordel også at tænke på tværs af kommunegrænserne

her fælles grønne danmarkskort

langsigtet grøn masterplan for

og mere sammenhængende natur vil bidrage til at standse tilbagegangen i biodiversiteten og altså til at vi opfylder vores internationale forpligtelser vi stiller krav til at kommunerne samarbejder og anvender nogle nye nationale kriterier i deres udpegninger vi stiller samtidig nogle nye redskaber til rådighed for kommunerne nemlig digitale naturkort

fremsættelsen af lovforslaget her er blevet kritiseret for

man ikke får et bestemt antal kvadratkilometer ny natur og der ikke er

eksempel de her grønne streger og pletter på kortet kan få konsekvenser

for lodsejernes jorde og begrænse erhvervet det

jeg deler ikke de bekymringer for at det grønne danmarkskort ender i den ene eller den anden af de grøfter de planlagte streger på kortet vil gradvis blive til virkelighed gennem en frivillig indsats af private lodsejeres kommuners statens og fondes mange forskellige naturprojekter inden længe vil vi også have en stor aktiv spiller på banen i den danske naturfond som blandt andet vil opkøbe ny natur for millioner

ordfører som fik blandet tingene lidt sammen i

trukket ned over hovedet på lodsejerne

laver aftaler og også kompenserer der hvor der er tale om et tab så

blev lavet af dansk folkepartis ordfører

det vil altså ikke i sig selv få indflydelse på kommunernes afgørelse for eksempel i sager efter husdyrreglerne som der også er blevet spurgt ind til her i dag kommunerne skal udpege områder til det grønne danmarkskort første gang med kommuneplanerne i to tusind og sytten og selvfølgelig i de følgende

kommuneplaner løbende justere det opgaven ligger i direkte forlængelse af kommunernes eksisterende opgaver på natur og planområdet

måske primært til venstres ordfører som sagde at

en snak om det som jeg forstår venstre har været meget optaget af nemlig den lokale inddragelse den lokale forankring af

har jeg tilkendegivet også på det samråd vi havde om samme

bygge videre på de gode erfaringer med vandrådene og kigge på vandrådene og

arbejdet med det grønne danmarkskort lad os drøfte det i udvalgsbehandlingen

positiv indstilling til den del af lovforslaget jeg mener faktisk at det er noget der bør

så var det måske et af de områder

en rigere natur men jo også fordi vi ved

at vores samfund i høj grad og ikke mindst vores økonomi baserer sig på vores natur vi lever i høj grad af naturen og derfor skal vi passe på den når vi vil hjælpe vilde dyr og planter

er det jo helt centralt at se på deres levesteder derfor vil vi forbyde sprøjtning og gødskning på alle de naturområder der allerede er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §

så at sige skridtet fuldt ud i forhold til naturbeskyttelsesloven

langt de største dele af § tre arealerne er jo allerede sprøjtnings og gødskningsfrie nu tager vi skridtet fuldt ud det er også en anbefaling fra natur og landbrugskommissionen som

gav et afbalanceret bud på hvordan der skulle ske forbedringer for landbrugserhvervet og det er noget af det som

at der var lagt op til en balancering af de forskellige hensyn på den ene side hensynet til erhvervet

hvordan vi kan skabe forbedringer i naturen den balance ønsker regeringen at at nå og det var derfor vi bad kommissionen om at komme med nogle bud på

tydeligt her i dag synes jeg at nogle vælger en mere ensidig tilgang hvor man ikke vil

følge op på naturanbefalingerne men kun på vækstanbefalingerne eller anbefalingerne i forhold til erhvervet regeringen ønsker den afbalancerede tilgang

at man ser den opfølgning på natur og landbrugskommissionen som regeringen har foretaget i en sammenhæng og i en helhed nemlig at vi både har taget initiativer der sikrer at vi

men altså også at vi nu leverer på naturdelen

tilkendegivet og svaret på en række spørgsmål om erhvervsøkonomiske konsekvenser altså det her med § tre arealerne

vi giver også lodsejerne mulighed for hvis der er tale om ekspropriation altså hvis det har et omfang der har ekspropriationskarakter at der så kan opnås erstatning eller dispensation det er jo en vigtig pointe at få med

i forhold til at man altså kan søge om dispensation eller erstatning hvis man bliver særlig hårdt ramt men det

at langt størstedelen vil bliver ramt i et omfang

hvor der ikke vil være tale om ekspropriation og det har vi også kammeradvokatens ord for samtidig bliver der

givet en overgangsperiode på tre dyrkningssæsoner til at kunne indrette sig på de nye forhold sådan at lodsejerne også får mulighed for at tilrettelægge driften af jordene efter de nye regler

vi med vores samlede opfølgning på natur og landbrugskommissionens anbefalinger har fundet den balance der er mellem på

hensynet til vækst og udvikling og så

det tredje element i lovforslaget som jeg lige skal nå

det her med at at

vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven så det kommer til at ligge på niveau med tilsvarende

for tilsvarende miljølovgivning i dag

og otte tusind kroner for skader forvoldt på naturen det synes regeringen er for lavt og derfor vil vi hæve det vejledende niveau men det vil selvfølgelig fortsat være domstolene der fastlægger

endelige bødestørrelse naturen er et fælles gode som vi også har et fælles ansvar for

sikre både for vores egen og for fremtidige generationers skyld det her lovforslag er et vigtigt skridt på vejen mod

over landet og laver sammenhængende natur hvordan

inde i det grønne areal og der tænker jeg jo blandt andet på

undervejs og så videre

flere af de røde partiers ordførere har her i salen i dag sagt at formålet med det her

økologisk landbrug altså er formålet

så derfor kan man sige at alene af den grund er miljøbelastningen

en undtagelse i forhold til gødskningsdelen for økologerne og det handler om at regeringen har en politisk målsætning om at vi vil fordoble det økologiske areal frem til to tusind og tyve og at der jo gælder nogle

regler for økologerne om at deres dyr skal være på græs en

vis del af året og derfor kan man sige ja der er så taget et hensyn her til økologerne fordi der er nogle særlige ting der gør sig gældende for økologerne

muligheden for at få erstatning eller dispensation hvis der er tale om ekspropriation

vil det komme komme an på en helt konkret vurdering i det enkelte tilfælde så der vil jeg opfordre til at de at de landmænd der mener at være særdeles hårdt ramt af det her

hvis det lykkes og hvis det kommer igennem og hvis man laver en frivillig aftale her få en områdeudpegning som ikke har konsekvenser

måske over en længere årrække udvikler sig til sårbar

der stilles til landbruget og jeg ved også

den nye natur det vil kunne opstå i dag jeg fik ikke lige mulighed for

når der bliver talt om det her med ny natur nye streger

det vigtigt at vi lige får præciseret de nationale kriterier som det her grønne danmarkskort skal udpeges efter for

at vi får nogle overordnede nye nationale kriterier som kommunerne skal udpege

at det er med udgangspunkt i eksisterende værdifulde naturområder uden for natura to tusind områderne at man skal begynde at tegne det her kort og så

efterfølgende om nye naturområder som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder

for at adressere den mener jeg misforståelse der har

ikke handler om vores værdifulde natur for det gør det i høj grad og det tager udgangspunkt i den pligt som kommunerne allerede har i forhold til at udpege sammenhæng mellem vores eksisterende værdifulde

skal have revurderet sin miljøgodkendelse efter otte år så kommer ammoniakkravene

med til at tegne nye streger som så ad åre betyder

jeg vil gerne være med til at lave en korridor det synes jeg sådan set er flot

det håber jeg man kan lave frivillige aftaler om

når korridoren er tegnet så skal kommunen tage hensyn til den ved næste revurdering af bekendtgørelsen vel at mærke hvis der i den korridor er kommet de der arter men det er lige netop derfor vi laver korridoren

de arter skal komme og for at få biodiversiteten så vi kommer altså ikke udenom at den landmand er med til at grave graven for sin egen husdyrproduktion hvis han deltager i det her kan vi lave en anden model for det

nogle nye redskaber til at benytte de nye digitale naturkort og så siger

sammenhæng på tværs af kommunegrænserne og derfor

nye grønne danmarkskort men det kommer altså til at ske

erfaringer kommunerne allerede har

hvordan vi kan præcisere det her med

den lokale inddragelse og sørge for

vi synes der er perspektiver i at udvikle og anvende

miljøeffektive løsninger på prioriterede miljøudfordringer og vi synes det er godt at det her kan understøtte vækst og beskæftigelse

innovationspartnerskaber det er jo det der kan være med

løfte vores virksomheder på det her område og det er med til at understøtte internationalt samarbejde om

vi vil gerne være med til den her understøtning og sikre

kunne have mulighed for at skabe vækst

bliver det en uafhængig bestyrelse fra branchen som skal

få de her tilskud tildelt og det synes vi er en god idé vi er bare noget forundrede over

udpegningen af de her bestyrelsesmedlemmer er sådan et

rent regeringsanliggende det vil sige

ministeren udpeger sin del og så er der en række ministerier som udpeger den øvrige del hidtil

det her program været således at man lyttede til indstillinger fra branchen for at sikre sig at man fagligt set fik en bred og god dækning måske også geografisk

af de interesser der var i miljøteknologibranchen vi er noget forundrede over

vi er overvejende positive over for forslaget men vi vil altså stille nogle spørgsmål

skaber nye arbejdspladser og det skal vi selvfølgelig passe på og fortsætte med

de her teknologiske løsninger for eksempel er vi gode til at bekæmpe

og stort set ligegyldigt hvem vi mødtes med og på hvilket politisk niveau vi diskuterede så sagde de kinesiske ledere at de havde fokus på luftforurening

ved selvsyn konstatere at vi ikke kunne se

den smog der ligger over beijing så der er god grund til at man i kina har valgt at investere over en tusind fem hundrede milliard kroner de kommende år og de investeringer skal vi selvfølgelig sørge for at danske virksomheder kommer med i om man så må sige at nogle af pengene går vores vej det er ikke kommet af sig selv det kan nogle gange være vanskeligt at komme fra det man kunne kalde forskning og gode

fakturaer og arbejdspladser ude på virksomhederne

hjælpe nogle virksomheder på vej og hjælpe til

i finanslovsaftalen lavede den aftale om

over de næste fire år afsættes og halvtreds million kroner

utrolig vigtigt for branchen at det er flerårigt og at der er nogle stabile rammer det er en rigtig god idé at vi får lavet en bestyrelse med en stærk repræsentation fra erhvervslivet

en stor viden om miljøpolitik for der er masser af eksempler på at vi kan høste gevinster af at der samarbejdes mellem myndigheder ekspertpersoner og så dem fra virksomhederne det er jo rigtigt at der nogle steder i centraladministrationen og i miljøministeriet sidder folk med viden om

er for nogle krav vi i fremtiden skal leve op til

det selvfølgelig oplagt at gå ind og sige til brancen at her er der faktisk nye åbninger og nye muligheder og lige så oplagt er det

faglige miljøer har brug for at høre hvad branchen

der virker i praksis

en virksomhed i i mit eget bagland

ovre i østjylland som laver brændeovne og som er rigtig gode til

ved at styre forbrændingen i

en brændeovn automatisk kan man undgå rigtig meget af den forurening den ellers

virksomheder mangler ikke ret meget for at få det sidste skub og rent faktisk kunne tjene gode penge på at være de bedste på deres område derfor tror jeg at mudp er den rigtige vej at gå og jeg er glad for at vi har skabt en flerårig ramme jeg

en professionel bestyrelse

vi skal leve af i fremtiden og det her forslag er et godt eksempel på hvordan vi kan gøre

isolerede taget i betragtning af hvor længe vi har kendt isoleringsmateriale i danmark

det har også undret mig en smule

er i stand til at eksportere løsninger

vi har stærke danske virksomheder som

er vigtigt er jo at det ikke kun drejer sig om store virksomheder der er også mange halvstore

smarte løsninger men som har svært ved at få produkterne testet og afprøvet

forsøg

demonstrationsprogram en rigtig god løsning for de virksomheder

få det sidste der skal til for faktisk at kunne udbrede

derfor er det rigtig godt at vi med det her lovforslag ikke skal finde på noget nyt for

i adskillige år men nu får

i en ramme så vi er sikre på at det består fremadrettet med nogle bevillinger som

på den måde vil gøre det nemmere for virksomhederne

vælge om det er noget at søge om

bruge tid på det eller om det

om det findes til næste år man kan sige

det er meget vigtigt at politikere ikke tror at det skal pege på hvad det er for et produkt eller

firma der kan løse vores

miljøudfordringer men det er smart at vi kan pege på nogle områder som vi mener er udfordret eller hvor vi har udfordringer og at man på den måde ligesom kan sende nogle signaler om at det er inden for de områder vi

selv mulighed for at gøre mere men også se at vi

på den måde bliver en bestyrelse med politiske

jeg jeg glæder mig over at der også

lutter positive toner fra de øvrige partier radikale venstre kan

virkelig ønsket at få styrket få styrket miljøteknologisk udviklings og demonstrationsprogram som forkortelsen jo står for

endnu er gået

eksporten af grøn teknologi er større end svineeksporten og den eksport vokser

og etablere en bestyrelse for programmet for nu at sige det på jysk det giver

til industrien forsyningsselskaberne investorerne

midler over en længere årrække i stedet for bare at fylde op hvert år

det slut med stop and go indsatsen

i kemikalier industriens miljøindsats og økologisk byggeri

af teknologisk hardware og i form af kloge hoveder og stærke kompetencer i erhvervslivet

og sammen skaber de miljømæssige fremskridt og grønne jobs

mudp bliver sammensat sådan at det bliver de kloge hoveder med erfaring og kompetence

i stedet for at forsøge at lave en bestyrelse hovedsagelig bestående af unavngivne repræsentanter for interesseorganisationer i et eller andet forsøg på et balanceret miks af interesser det mener jeg også

jeg synes det er en rigtig rigtig god

i dag vi kæmpede både da vi skulle fordele forskningsmidler og da vi skulle lave den grønne del af finansloven

også gerne sige tak til ministeren

for det her det er enormt vigtigt for danmark det kommer til at betyde milliarder

har nogle styrkepositioner som kan styrkes yderligere når blandt andet den udviklede del af verden vokser og her oplever vi rigtig tit at problemstillingen omkring test demonstration og direkte afprøvning på fuldskalaanlæg kan være væsentlige barrierer for at

og reelt komme til at skabe vækst og beskæftigelse

have nogle mindre bekymringer bekymringer om den samlede koordinering af indsatserne på disse områder og håber meget at bestyrelsen bliver sammensat på en måde så der sikres fagligt og økonomisk overblik over de aktiviteter der pågår i den snart enorme grønne ressourcer industri som man vel egentlig kan kalde det men alt i alt er

også en ambitiøs konservativ miljøminister der nu for nogle år siden

etablerede et program som den her regering har videreført miljøteknologien er et af de områder hvor danmark har været i den grønne førertrøje vores lille land har været med til at sætte dagsordenen og vi har derfor allerede mange gode erfaringer og vi har udviklet mange produkter som vi kan være stolte af men den slags kommer ikke af sig selv

ambitiøst og et dygtigt erhvervsliv som både kan og tør investere det kræver også højt niveau af forskning og så kræver det nogle politikere der bakker op og understøtter de gode initiativer

det har vi siden connie hedegaards tid gjort igennem det her miljøteknologiske udviklings og demonstrationsprogram

at tænke nyt og gå foran i udviklingen og produktionen af innovative teknologier som belaster miljøet mindre og mindre og så bakker vi naturligvis også op ikke bare om programmet men også om det fire årige perspektiv som nu er italesat i det her forslag skal vi vedtage at der nedsættes en uafhængig bestyrelse som skal træffe afgørelse om tilskud til virksomheder og igangsætte forskellige partnerskaber inden for de rammer som er for programmet otte bestyrelsesmedlemmer formanden og de tre øvrige medlemmer udpeges af miljøministeren og de resterende fire udpeges godt nok også af miljøministeren men efter indstilling fra klima energi og bygningsministeren fødevareministeren erhvervs og vækstministeren og uddannelses og forskningsministeren i udgangspunktet er det

har læst nogle af høringssvarene og også noteret mig nogle af de bemærkninger der har været der

synes vi også ligesom andre allerede har nævnt at vi måske i udvalgsarbejdet kunne drøfte om vi i højere grad kan sikre en bred repræsentation i bestyrelsen både i forhold til geografi som nogle nævner men også i forhold til brancher som andre er inde på

opbakning til at vi får lovfæstet programmet

og samtidig flere grønne arbejdspladser til danmark

en win win situation som

bidrager til for danmark flere arbejdspladser

en af regeringens absolutte hovedprioriteter og miljøteknologi

det er jo et af de tilfælde hvor vækst og bedre miljø rent faktisk går hånd i hånd grøn innovation skaber grøn velfærd og flere grønne arbejdspladser med skrappe krav høje ambitioner og fordelagtige rammer har vi igennem årtier i danmark efterhånden opdyrket danske kompetencer

og en god udnyttelse af ressourcerne løsninger som i stigende grad efterspørges globalt og det betyder at danske virksomheder der leverer produkter og løsninger på de her områder altså nu kan

imødekomme de vækstmarkeder som i stigende grad får de her behov som for eksempel kina vietnam og kenya det er godt for virksomhederne det er godt for eksporten for væksten og beskæftigelsen og det er godt for miljøet og velfærden både herhjemme og globalt

og hvis danske virksomheder skal forblive blandt de bedste i verden

prioritere det tætte samarbejde mellem virksomheder forskningsinstitutioner og myndigheder om miljøteknologi derfor er jeg rigtig glad for at det er lykkedes med finanslovsaftalen for to tusind og femten at finde flere midler til mudp for de kommende fire år

det langsigtede perspektiv for indsatsen sådan som virksomhederne har efterspurgt

bliver den samlede bevilling i årene og femten til atten cirka to hundrede og halvtreds million

programmet fremover ledes af en professionel bestyrelse som sammensættes så de otte bestyrelsesmedlemmer tilsammen har en bred indsigt i miljø natur og ressourceområdet samt indsigt i erhvervsforhold

med lovforslaget bliver det fremover bestyrelsen som tildeler tilskud

og derudover skal bestyrelsen naturligvis også bruge den viden de har til at sikre at mudp midlerne skaber flest mulige grønne job og grøn eksport bestyrelsen bygger videre på den indsats for miljøteknologi som alle folketingets partier har været med til at bakke op om siden to tusind og seks interessen fra virksomhederne er stor siden programmet startede er virksomhedernes ansøgninger om tilskud til miljøteknologiprojekter mere end femdoblet

grønne løsninger til eksport også får udviklet nye smartere og bedre miljøløsninger der passer til de miljøudfordringer vi har i danmark for eksempel er vi i gang med at sikre renere luft til danskerne med udgangspunkt i nye luftrensningsløsninger til busser der er afprøvet inden for rammerne af

vi er med tilskud fra mudp godt i gang med at udvikle fremtidens spildevandsløsninger hvor vi reducerer forureningen samtidig med at vi recirkulerer ressourcerne og producerer grøn energi der er også givet tilskud til udvikling af

en ny type træbeskyttelse hvor de skadelige kemikalier er fjernet og anvendelsen af fossile råstoffer er reduceret det er bare for at give nogle eksempler på

løsninger som vi kan eksportere til andre lande

det fremgår af lovforslaget at bestyrelsen udarbejder en fire årig strategi for indsatsen under mudp dermed får virksomhederne

udarbejder bestyrelsen en årlig handlingsplan med udgangspunkt i miljøministerens prioriteringer af de aktuelle

der er fundet en god balance som sikrer at programmet styrkes med forretningsmæssige kompetencer samtidig med at koblingen til miljøpolitikken fastholdes

så partierne også fremover kan være med til at pege på de miljømæssige udfordringer som programmet skal adressere en styrkelse af mudp er ikke bare en investering i dansk miljøteknologi det er også en investering i danske virksomheder flere grønne arbejdspladser og mere grøn velfærd

at tolke sådan som lovgivningen ser ud i dag derfor glæder det mig at vi i dag skal behandle en forenkling og en modernisering af lejeloven som venstre har sat sit tydelige fingeraftryk på er den her udgave af lejeloven helt perfekt set med

nej naturligvis ikke men politik er et spørgsmål om kompromiser vi gik ind til forhandlingerne med

at trække regeringen i den rigtige retning det forslag til lejelov som regeringen lagde frem inden forhandlingerne var skævt der er ingen tvivl om at vores deltagelse rykkede lejeloven i den rigtige retning det ville blive for omfattende

skulle komme ind på alle de ændringer som bliver gennemført med dette forslag lad mig derfor blot fremhæve nogle af de ændringer som jeg synes er de vigtigste for det første er vedtagelsen af lovforslaget starten på en proces der skal ende med at lejeloven og boligreguleringsloven bliver skrevet sammen det har altid været mærkværdigt at der er to love der regulerer et så lille område som der er tale om her

fra stort set alle parter i al den tid jeg har været boligordfører

i over syv år

af stor betydning for venstre at det lykkedes at få sat denne proces i gang sammenskrivningen af de to love vil nemlig gøre det enklere at finde de relevante paragraffer på den måde er en sammenskrivning af de to love en forenkling i sig selv det andet punkt som har været

har været at hjælpe de mange enkeltudlejere som kommer i klemme ved tidsbegrænsede lejemål vi har set en lang række eksempler på at enkeltudlejere er blevet fanget i den uoverskuelige lejelov

er endt med at stå i en situation hvor det var muligt at opsige en lejekontrakt det laver vi om på nu så enkeltudlejere kan opsige lejere med en års varsel hvis ejeren selv skal bruge boligen

vi har også sørget for at de små udlejere ikke skal bebyrdes med en masse bureaukrati enkeltudlejere skal ikke foretage obligatoriske ind og fraflytningssyn derudover slipper udlejere af op til seks boliger for at skulle lave rullende vedligeholdelsesplaner det er fornuftige undtagelser der sikrer at man som helt almindelig borger kan udleje sin ejendom uden at komme i klemme

med lejelovsudspillet foreslog regeringen et nyt begreb normalistandsættelse regeringen havde lagt op til en meget begrænset definition og vi har sikret en mere dækkende definition af normalistandsættelse så det dækker al indvendig vedligeholdelse samtidig skal

at sikre mere gennemsigtighed i huslejenævnets afgørelser

udlejere samt deres advokater at orientere sig om den gældende retspraksis det skal heller ikke være nogen hemmelighed at venstre meget gerne så et system hvor man kunne slå op på nettet hvad kvadratmeterprisen

for huslejeregulerede lejligheder på forskellige placeringer er endelig er der blevet aftalt at loven skal evalueres om to år dermed sikrer vi os at eventuelle utilsigtede konsekvenser hurtigt kan blive fanget vi skal hele tiden holde øje med området og sikre os at loven fungerer optimalt

kunne vi i dag havde stået her med en rød lejelov der havde forskubbet balancen mellem lejere og udlejere mærkbart men venstre tog ansvar deltog i forhandlingerne og har været med til at sikre en bedre balance i den nye lejelov

bliver ændret på den måde og

forhandlingsresultat at noget der var rigtig dårligt

lidt mindre dårligt end det var et udgangspunkt

liberale briller på hvilket man vel har når man kommer fra danmarks liberale parti undrer det så ikke fru louise schack elholm at udlejerne i danmark føler at det bliver sværere at være udlejer på baggrund af det her

er den uændret dårlig eller god eller bliver lovgivningen i danmark ligefrem dårligere af det her det kunne det jo tyde på når udlejerne siger at det her gør det sværere at være udlejer

ønsker en socialistisk revolution

nøjes med ét sæt regler ligesom vi

har forskellige satser på folkepensionen alt efter hvilken beslutning man tager i det

ikke siden nitten seks og tres er der sket nogle større ændringer af lejelovgivningen

og det er godt nyt for landets ottehundrede og

lejere der bor i private udlejningsboliger for lejerne betyder aftalen nemlig at der indføres obligatoriske ind og

fraflytningssyn som vi kender dem fra

almennyttige boliger når man kender lejen og stand ved både ind og fraflytning bliver kravene til istandsættelse mere gennemskuelige det vil reducere antallet af konflikter mellem lejere og udlejere i dag omhandler hver femte sag i huslejenævnet nemlig uenigheder om lejemålets stand ved fraflytning

aftalen indfører vi også normal istandsættelse ved fraflytning det betyder at lejeren ikke længere kan tvinges til at betale

nyistandsættelse ved fraflytning

direkte har misligholdt lejligheden

set eksempler på at nogle udlejere har spekuleret i at få renoveret lejligheden

fået det betalt af den fraflyttende lejer også selv om lejeren kun har boet i lejemålet ganske ganske kort tid det er urimeligt for lejeren og en dårlig anvendelse af samfundets ressourcer

med aftalen sikret en række administrative lettelser vi forenkler varslingsreglerne

beboerrepræsentantens kompetencer

tager vi også hensyn til udlejere af enkelte lejemål de bliver fritaget for nogle af de krav og så bliver

det billigere for dem at få forhåndsgodkendt

af øvrige initiativer i aftalen som kan fremhæves er

som lejer og udlejningsorganisationer er blevet enige om

vi fjerner dubletterne i lejeloven og boligreguleringsloven og igangsætter arbejdet med en sammenskrivning af de to love så lovgivningen bliver mere gennemskuelig til gavn for både lejere og udlejere

godt hver femte dansker bor i en privat udlejningsbolig så derfor er det en vigtig del af vores boligmarked det er derfor også rigtig positivt at vi har en bred politisk opbakning til at forenkle og bringe lovgivningen

jeg er også meget godt tilfreds med at det er lykkedes at finde en god balance mellem lejere og udlejere lejerne får styrket deres rettigheder udlejerne får mindre administration med de bemærkninger skal jeg derfor meddele

og det administrative har også gjort det godt for udlejerne

fundet ligevægten i det så derfor er jeg helt sikker på at

de store byer med almindelige indtægter der kunne bo der

som egentlig er utilfredse med det her det er én organisation ud af

tre organisationer der er utilfreds med det men ellers må jeg sige at

at de har kæmpet i ti år bare for at blive enige om to og tyve punkter

i folketinget blevet enige om at det er er en forenkling af lejeloven og når vi får det skrevet sammen

at selv de konservative vil kunne nikke til det og sige hov det var en forenkling det kunne

ønske at parterne udlejerne og lejerne

fælles fodslag om forslag til forenklinger det er trods alt dem der kender

de kaldte enighedslisten og her var det så

ikke var tilstrækkelige i forhold til en sammenskrivning og i forhold til retstilstanden efterfølgende sker der så et sammenbrud i forhandlingerne mellem organisationerne og derefter

der hvor vi kan og vi går til

når vi bliver inviteret med konstruktive forslag og for at finde

giver en beskyttelse af lejerne mod urimelig høje regninger for istandsættelse ved fraflytning og det indeholder elleve elementer der skal forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at forrykke balancen mellem udlejer og lejerinteresser for at reducere antallet af konflikter mellem lejer og udlejer når lejeren flytter indføres

så lejeren fremover alene kan tilpligtes at foretage en normal istandsættelse ved fraflytning herved

for vi kæmpede sammen i de her forhandlinger og stod sammen i blå blok

få gjort det her lovforslag bedre det tredje er at vedligeholdelsesreglerne for store ejendomme forenkles og moderniseres der etableres en ordning med ti årige vedligeholdelsesplaner for at forbedre overblikket

og moderniseres varslingsreglerne for omkostningsbestemt leje samtidig forenkles reglerne

der indføres også sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen og der var det i hvert fald et af dansk folkepartis ønsker at vi netop fik skærpet dusørreglen også adgangen til forhåndsgodkendelse

få en forhåndsgodkendelse det bliver i dag billigere det kommer til at koste fem hundrede kr og det vil hjælpe de små uprofessionelle

det er vi rigtig tilfredse med der indføres nye muligheder for

den omkostningsbestemte leje og aftalt trappeleje erstattes af mulighed for aftaler

for at skabe større sikkerhed for udlejeren indføres en udvidet adgang for udlejere af en ejer eller

til at opsige lejere med en års varsel

der kæmpede vi også sammen i blå blok venstre og dansk folkeparti

en rigtig god ordning det vi også kæmpede sammen om er

netop i forhold til en sammenskrivning af dubletter i lejeloven og boligreguleringsloven så

får et tofaset forløb

der foretages en udmøntning af

lejelovgivningen og det giver jo også rigtig rigtig god mening

at vi har fået det i den rigtige retning

fremadrettet vi er meget tilfredse med at det også bliver nemmere for

og fra radikal side vil jeg egentlig sige at vi er rigtig glade for at vi har taget fat på det her arbejde og vi er glade for den aftale der nu ligger det er klart og det har flere ordførere også været inde på at

er lige tilfredse med og det vidner jo nok i virkeligheden om flere ting

de mange og ofte meget modsatrettede interesser

folk der er utilfredse på begge sider men lur mig om de er utilfredse med det samme

venstre synes vi egentlig der er er landet en

fjerne unødvendige regler fokuseret på at fjerne den her dobbeltlovgivning som flere ordførere også har været

opnået enighed om flere forskellige

initiativer ud over den her enighedsliste ud over dobbeltlovgivning og ud over unødvendig

som kommer henholdsvis lejer og udlejer

så er det jo rigtigt nok at når der så er modsatrettede interesser imellem udlejer og lejer

en ret god balance i tingene et eksempel er den udvidede adgang til at regulere lejen efter et nettoprisindeks og forenklingen af vedligeholdelsesreglerne og flere ordførere har været inde på

nemmere og skaber en sikkerhed for

fordel for lejerne og synes jeg egentlig også en ganske fornuftig prioritering

istandsætter det der er behov for frem for

have sådan en istandsættelse per automatik

og og fraflytningssyn kategoriseres

som som noget der egentlig har til formål at skabe et fælles fundament for udlejer og lejer

som som kan vise sig at være en fælles

de ting i enighedslisten som som vi nu også

politisk det er også sådan noget som man har opnået enighed om og som jeg ville synes var helt skørt

her aftale og egentlig også glade for at mange års arbejde på det her område

udlejer selv skulle bruge lejemålet

nu forstår jeg at det radikale venstres

hovedbestyrelse har besluttet at der skal være en meget lang frist hvor man uden grund skal kunne opsige lejere

vil mange forskellige ting nu sad jeg lige

at den her aftale er to skridt frem og ét tilbage

men er utilfreds med nogle andre og det tror jeg egentlig er gældende i langt størstedelen af organisationerne

af mener hvis man trykker dem lidt på maven at der bestemt er ting der bliver mindre komplekse

jo også godt være at man synes at de ting

men men det betyder altså bare ikke at vi så ikke

måske sige normal istandsættelse

kan sammenlignes med og jeg ved ikke om

fru liv holm andersen vil love mig at vi inden vi er færdige med den her behandling har et så klart indtryk af hvad det

over og hvordan det defineres i lovgivningen

kommer til at skabe et antal konflikter som man kommer til at bruge rigtig rigtig mange ressourcer på både på den ene

at den konservative ordfører rykker ud med sådan en dundertale men så alligevel stort set ikke kan pege

lejligheden fik han et kæmpe chok han skulle betale

der især skulle bruges til at male hele lejligheden selv om den som sagt så rigtig pæn ud det er fuldstændig urimeligt at en udlejer i dag med juraen i hånden kan kræve et så stort beløb

når man kun har boet i lejligheden i lige godt og vel et år det skyldes at udlejeren har ret til at kræve at lejligheden skal nyistandsættes og den skal så også nyistandsættes med maling selv om det overhovedet ikke er nødvendigt den nye lejelov sætter en stopper for at regningen kan blive så stor lovforslaget siger at en udlejer kun kan kræve normal istandsættelse som tidligere nævnt og det er noget billigere

derfor medfører den nye lejelov at mange tusinde kroner bliver skåret af en sådan regning på otteoghalvtredstusind kroner

især vil gavne de lejere der har boet i en lejlighed i to tre år i den samme gode lejervenlige retning tæller at der fremover bliver et obligatorisk syn af lejligheden både ved ind og udflytning det er noget der i dag er årsag til mange stridigheder og de stridigheder vil fremover blive mindre når man har et obligatorisk syn både ved ind og udflytning men der er også andre punkter hvor den nye lov gavner lejerne for sf er det uhyre vigtigt at vi bevarer nogle huslejer som folk med små og jævne indtægter også har råd til at betale her er der jo liberalister som vil give huslejen helt fri uden nogen form for regulering altså uden huslejenævn og lovregler det mener for eksempel folketingsmedlem herre søren pind fra venstre men det mener også liberalistiske fantaster som dem i liberal alliance hvis de fik indført deres politik ville huslejen i gennemsnit blive forhøjet med tyvetusind kroner om året per lejlighed det viser en undersøgelse

for mange lejere i en by som københavn ville huslejen blive fordoblet de ville havne på gaden sat ud af deres hjem fordi de ikke havde råd til at betale og det ville være helt helt urimeligt denne våde liberalistiske drøm som ville skade menigmand og kvinde er manet til jorden med den nye lejelov huslejereguleringen og huslejenævnene

første januar to tusind og tyve og det er utrolig værdifuldt for lejerne et andet fremskridt i lejeloven er en hårdere straf for penge under bordet som

er blevet nævnt og hvis der er udlejere der kræver sorte penge som betingelse for at man bliver lejer

udlejerne bliver også som noget nyt pålagt at have ti årige vedligeholdelsesplaner for ejendommen i samarbejde med lejerne da forliget om lejeloven blev indgået den tolvte juni

sidste år udsendte ritzaus bureau en spændende artikel med overskriften udlejerne kalder ny lejelov en gave til lejerne det er jo en rigtig god overskrift og der er også noget rigtigt i den

der er nogle fremskridt for lejerne men overskriften fra ritzau er nu ikke hundrede procent sandfærdig

at i den nye lejelov er der også mindre punkter der gavner udlejerne og ikke lejerne og det er ærgerligt men sådan er livet når man indgår et bredt forlig hvor der også er borgerlige partier med sf ville gerne i lejeloven have modvirket voldsomme huslejeforhøjelser som følge af moderniseringer desværre er det sådan at i ejendomme opført før nitten to og halvfems har udlejeren en mulighed for at lave moderniseringer som i virkeligheden udløser en adgangsbillet til en næsten fri

disse moderniseringer nedsætter hvert år mængden af boliger lejligheder som almindelige mennesker har råd til at bo i og det er rigtig skidt en ting er så at de borgerlige partier ikke ville være med til et indgreb mod det men det var overraskende og skuffende

det er en politisk linje fra regeringens side som skader lejerne men okay det er så et punkt

som sf fremover stadig vil arbejde på

samlet set er den nye lejelov et fremskridt

helt nyistandsat hvor malingen er ny og hvor der lugter dejligt og der ikke er rester af røg i lejligheden og så videre

der er nogle udlejere der annoncerer med at lejligheden er nyistandsat

er det vel ikke for meget forlangt at man kan lave en kontrakt med udlejeren om at lejligheden også skal afleveres nyistandsat uanset at herre eigil andersen ikke kan se værdien i det

der andet den person som efterspurgte lejligheden og flyttede ind i den fordi personen godt kunne lide at den var en nyistandsat

jeg mener det er en urimelighed at udlejerne som jo har den største magt her i dag har en ret til at kræve

at der skal være tale om en nyistandsættelse

derfor betragter jeg det som et fremskridt det er da i øvrigt også et enormt samfundsmæssigt spild at man overmaler nogle vægge som i virkeligheden er malet fint

tilbyde nyistandsatte lejligheder og når man så flytter ind i den så kan

man i dag inden den her lov bliver vedtaget lave en aftale med udlejeren om at den skal afleveres nyistandsat

forskellige ting der er nogle mennesker der har behov for at køre to hundrede kilometer per time på motorvejene men det må de altså ikke for fartbegrænsningen siger maksimalt en hundrede og tredive det må de også leve med og på det her område

er et eksempel på at

det gør man eksempelvis inden for den almene sektor der er så kommet et par modifikationer af

hvor de borgerlige desværre har fået et par indrømmelser

at når man ser de definitioner der er i forvejen plus de tilføjelser der er kommet ind i billedet

i øvrigt mener jeg at

flere hensyn i det her lejelov der sker visse mindre fremskridt med hensyn til forenkling men der er også tale om at der er aktuelle problemer og urimeligheder på boligmarkedet som bliver løst gennem det her lovforslag så det er også et formål som det har

jeg synes da det er ærgerligt at det konservative folkeparti holder sig uden for den her aftale

llo som jo er den største har sagt ok til det her

to skridt frem og et tilbage og det er lige præcis det dilemma man skal finde enhedslisten i

den optimale forenkling fik man jo ikke det er stadig væk sådan

forskel på om man bor i herning

sådan kan vi jo ikke i vores lille land have vidt forskellige regler

om man nu er reguleret eller ikke er reguleret giver udtryk for en anden ting som også gjorde det svært for os

regeringen ikke være med og på et tidspunkt heller ikke sf men sf er blevet rigtig rigtig gode med tiden på det boligpolitiske område og de er svære for os at blive uenige med lige for øjeblikket

er jo rigtig glædeligt men i hvert fald

at der lå noget benspænd fra embedsværket i ministeriet og man måtte altså ikke komme igennem med den enighed

blev postuleret ikke eksisterede

kommer fra og hvorfor det skulle ind når der nu var enighed mellem parterne begge parter derude om at man ikke skulle røre ved det her punkt

at nettoprisen med den begrænsning der er jo gør at

inden og efter og vi må sige at i jylland

at momsen ikke rigtig er slået igennem men vi kan også sige at

vel heller ikke rigtig er slået igennem så nu vil de

der vil bruge nettoprisindeks som regulering i hvert fald skulle frembringe en

og fraflytningsrapporter er blevet brugt i den almene sektor i rigtig rigtig mange år den almene sektor er billigere at administrere de har lavere administrationsudgifter og alligevel tillader udlejerorganisationerne

men

et par huslejenævn at vi vil slippe for en hel masse sager det vil være meget lettere at være udlejer og det vil også være meget lettere at være lejer for nu vil man fremover kende standen ved ind og fraflytning

fordele ved loven

banditter i habitter

så videre en af de ting jeg vil nævne her til slut

det er nogle markante fremskridt som vi kommer til at

hvis jeg skal slutte af med at sige hvorfor vi så valgte at sige

vi i hvert fald på det tidspunkt ville være nervøse ved at sf skulle være den bageste bagstopper i om der skulle pilles ved reguleringen nu bliver det enhedslisten fremover og nu kan i være helt sikre på at reguleringen står fast så længe det her forlig

et rigtig glimrende instrument i den nuværende lovgivning

skal den tilbydes lejerne til overtagelse på andelsvilkår og det er jo en rigtig fin demokratiseringsproces som er skredet rigtig langt frem i

på sigt vil det her jo medføre at vi får fællesejede boliger ligesom den almene sektor er

fælleseje det er der vi vil hen vi vil have spekulationen ud af boligen man skal kunne eje sit sit hus men man skal ikke kunne

vil sige at det er en rigtig god og demokratisk boligform

vi over i en situation som meget tit

mere end to og tyve ud af syv og halvtreds forslag

danmarks lejerforeninger og bosam som et tilbageskridt der må jeg sige at

er sket ret tit i mit liv at jeg har være lodret uenig med dem men det er jeg lige på det punkt i hvert fald så

det synes jeg er en lidt ærgerlig situation

til at indgå i en fælles dialog om hvor vi vil hen med

politisk på derfor var vi da også med i

ikke ville trække danmark i en retning som vi synes er bedre end den eksisterende lovgivning

det var der vi forlod

vi havde deltaget i forhandlinger i

ikke synes at indkomstskatten skal forhøjes

så kommer et udspil fra regeringen om at indkomstskatten skal forhøjes med ti

deltage i forhandlinger for at få forhøjelsen forhandlet ned til fem procent og så stemme for forhøjelsen på fem

regeringen jo narre os alle hele tiden ved bare altid at melde noget ud der er meget hårdere

regeringen i virkeligheden gerne vil have vedtaget og så kan vi så komme til forhandlinger og så kan vi forhandle det ned til det som regeringen egentlig havde som intention og så kan vi hævde at det er blevet meget bedre fordi vi har deltaget

stemmer vi for en masse lovgivning som vi slet ikke synes gør danmark bedre fordi regeringen har været så klog at true med noget der er meget værre

udlejer og lejer kan aftale med hinanden at lejemålet overtages nyistandsat

der er lejere derude der rigtig gerne vil have nyistandsatte lejligheder skal nu undermineres af

at det ikke er muligt at aflevere en nyistandsat lejlighed igen det er forbudt at aflevere en nyistandsat lejlighed igen og dermed

det kan udlejeren jo sådan set godt kompensere for ved bare at opkræve en højere husleje så skal huslejen i stedet dække at lejligheden nyistandsættes til den næste lejer og hvis der er tale om et nyere byggeri må det være muligt også inden for lovgivningens rammer fordi reguleringen af huslejen ikke er så

det er nok ikke muligt inden for

det ældre byggeri men med det nyere byggeri må det være muligt vi kan ikke se hvorfor vi skal tvinge lejere og udlejere ud i

kreativ tænkning om højere husleje når man i stedet kunne lave en mere reel aftale der handler om det det handler om nemlig at

overtager en nyistandsat lejlighed og afleverer en nyistandsat lejlighed

indførelse af tvungen ind og udflytningssyn

har bestemt ikke noget imod at der er ind og udflytningssyn men igen

kan de jo bare aftale det med hinanden og hvis det af den ene

kan de i dag hvor der ikke er nogen lovgivning om det

igen må jeg sige at

og udlejer kan blive enige med hinanden om at en ti

bliver det sådan i det hele taget er lovgivningen her udtryk for at folketinget vil blande sig i mere end folketinget behøver at blande sig i og det synes vi er rigtig rigtig ærgerligt vi vil gerne have en mere liberal regulering af

udlejningsmarkedet i danmark fordi vi kan se at det er svært at være udlejer i danmark vi kan se at den ene udlejningsejendom efter den anden sælges

som andelsboligforening der bliver færre og færre private udlejningsejendomme

storbyernes midter og det synes vi er ærgerligt for vi ved at der er nogle der efterspørger

og

at det ikke som ministeriet fortæller er tyve procent af sagerne i hvert fald ikke i herning og ikast

modtages nyistandsat og afleveres nyistandsat men der foreligger ingen rapport om det og det vil sige at uenigheden

var der nu malet på alle malbare flader det er

udflytningssyn men hvor tingene alligevel går fint fordi der er et godt forhold mellem lejer og udlejer og fordi man

kan stole på at en aftale er en aftale der er givet hånd

trukket et ind og udflytningssyn ned over det hvilket fordyrer processen og jo i princippet føre til huslejeforhøjelser

hvis det skal ske skal de fire partier blive enige om en boligpolitik det er jo interessant

i alverden det kommer til at foregå og om om man kan det derfor vil jeg gerne spørge liberal alliance vil liberal alliance leve med den her lovgivning eller vil man

stille det som en betingelse for at støtte en borgerlig statsminister

et flertal for det her så der kan vi jo nok næppe kræve at

bliver lavet om også fordi der er indgået en aftale om at de skal laves på den måde forholder det sig jo med det her som det forholder sig med nogle af de ting som sf gerne vil have gennemført

sf er endt med endda at lægge stemmer til

vælgerne giver os halvfems mandater laver vi

en modernisering af en forældet lejelov der har rod i anden verdenskrigs rationaliseringer og reguleringer vi synes der kræves logik klarhed og gennemskuelighed men

det er jo sådan set desværre indholdet der tæller

berettiger den store retsusikkerhed der vil opstå

og penge det samme gælder så

spørgsmålet om hvad der skal forstås ved normal

det er altså de medarbejdere der skal administrere loven hvis folketinget

uanset høringssvaret fra huslejenævnene

er det ikke blevet præciseret og hvorfor egentlig ikke

som advokat anne louise husen der taler om at forslaget

desværre hverken medfører en indholdsmæssig forenkling af lejelovgivningen eller administrative lettelser tværtimod indføres en række nye bestemmelser der ikke er tilstrækkelig klart defineret det er altså advokaternes beskrivelse af det som et stort flertal i folketinget har tænkt sig at støtte

er imellem om hvordan man

flere formkrav med strenge sanktioner i forbindelse med forbedringerne i ejendommene hvilket jo desværre resultat at de private udlejere vælger ikke at opgradere boligerne eller at energirenovere dem også det vil være en katastrofe så er der afskaffelsen af trappelejereguleringen igen det må voksne mennesker ikke aftale med hinanden det var ellers en

med en forudsigelig regulering for begge parter endelig har man så valgt at udskyde en sammenskrivning af lovgivningen det havde ellers været det eneste fornuftige at se og få det gjort så man ikke skal lede to steder for at finde ud af hvordan tingene hænger sammen

heller ikke til endnu måske bliver det senere

gik ind i de her forhandlinger for at forsøge at få gennemført og

er kommet med her blandt andet jo på foranledning af at vi var nogle der sad i forligskredsen indtil den brød fuldstændig sammen

lov til at gøre det fremadrettet dertil kommer et kriterie om

en del år siden købte en lejlighed der var så en der boede i den og

skulle ophøre men det resulterede i et brev fra en advokat og nu flere års kamp for at

flytte ind i den lejlighed manden havde købt med det formål at bo i

det løser lovforslaget så heller ikke så desværre selv de steder hvor det ser ud som om

betydelige problemer og mennesker har ikke lov til at bo i deres egne boliger jeg kunne blive

ved kvalitet det giver ikke den forenkling ministeren havde sat som mål og

hvis det er det der er ordførerens og det konservative folkepartis udgangspunkt for lejelovgivning

jo grundlæggende uenig

lejelovgivningen som jo bygger på

i den slags lejligheder og det er voksne myndige mennesker der træffer de her beslutninger sammen det må de så ikke

i det her med at blive smidt på gaden for eksempel

fratage myndige mennesker muligheden for at aftale nogle ting som begge parter synes er

at man skal kunne opsige uden grund og med kort varsel hvor står det konservative folkeparti henne hvis i selv kunne bestemme hvor skulle vi så

og derfor først på et senere tidspunkt har råd til at betale den fulde husleje

om man skal istandsætte lejligheden på den ene eller anden måde

kun er enige om én ting nemlig at de ikke ønsker

vedtaget men hvis de skulle lave en lov kunne de

deres ønsker går i vidt forskellige retninger hvis vi tager danmarks lejerforeninger som ligger noget til venstre for lejernes lo

have noget der giver lejerne mange flere rettigheder og udlejerne vil have noget der giver lejerne mange færre rettigheder så kan man egentlig bruge konstateringen af at de er uenige til noget for hvis man satte

om at det er den samme ting der er problemet

gøre det godt så skulle vi måske

at man får fuld lykke på det her område men man bliver da nødt til at tage til efterretning at der er så mange med så meget forstand på det der siger at kvaliteten af det her simpelt

mener hun så ikke at der er har ordføreren tænkt på at den udlejer som ikke længere ønsker at være udlejer

bo i for det er jo dér problemet opstår problemet opstår hvis ikke der er nogen der vil leje boliger ud

og det bliver derfor et meget større problem for lejerne end det

derfor er det sådan set ret væsentligt at vi alle sammen drager en smule omsorg for at de her ting fungerer for begge parter

det fremgår også af ordførertalerne i dag at alle har måttet give og tage og alle har fået sat deres aftryk på det

når det er første gang siden nitten seks og tres at vi moderniserer staunings midlertidige

skrevet reguleringsloven og lejeloven sammen

landets fremmeste boligjurister frarådede

en gang derfor tog vi dubletterne ud derfor tilfører vi nye elementer og

komplicerede ting som gør at vi forenkler lejeloven og så skriver vi den sammen over to år det har man jo indflydelse på hvis man vil være forligspartner

at det er klart når man laver brede forlig og tager ansvar for noget så vigtigt som lejeloven som er

af de bærende pæle i vores velfærdssamfund så så kan man ikke få alt igennem jeg kunne heller ikke få alt det igennem jeg gerne ville det måtte vi lave et kompromis om og det er jo det der er folkestyrets fornemste kendetegn nemlig at vi

i stand til at løse også meget komplicerede problemstillinger om noget af det vigtigste ja det næstvigtigste efter valget af partner nemlig ens bolig

også godt sige at jeg har lagt vægt på i de forlig vi laver på det her område at der er bred opbakning jeg tror det var herre ole birk olesen der blev spurgt om han ville lave

der nok ikke flertal for næsten uanset hvordan

været et af formålene med det her nemlig at sikre at der var brede forlig omkring noget så vigtigt som vores bolig så jeg vil gerne takke også for den konstruktive debat der har været og de mange positive bemærkninger der også

vil have lov til at rose dem jeg har lavet forliget med det er

af lejelovgivningen jeg vil godt sige at vi

vægt på at der var tale om en helhed af initiativer som samlet set

mellem lejer og udlejer samtidig har der

balance jeg synes som det også er fremgået af debatten

bidrag fra lejersiden nogle af dem mens andre er til størst glæde for udlejerne høringssvarene viser jo også helt klart

ikke sparet på kritik af de forslag der imødekommer modpartens interesser jeg tager det egentlig som et meget godt udtryk for at vi med lovforslaget har ramt

får vi jo taget hul på den modernisering og forenkling på lejeområdet som længe har været ønsket

år med den tidligere regering hvor man ikke var i stand til at løfte den opgave

når man skulle gå til den næste fase var det nødvendigt at vi politikere tog et initiativ her

kunne blive ved med at se på at man ikke kunne blive enige om hvad man var enige om så jeg synes at den forenkling den modernisering af henholdsvis vedligeholdelse varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse beboerrepræsentationernes kompetence udvidet adgang til at regulere lejen efter nettoprisindekset

som virkelig løfter men forslaget om obligatoriske ind og fraflytningssyn er også nogle steder blevet mødt med den indsigelse at det medfører øgede

det skaber mindre mulighed for tvist og det sikrer at man ved hvad det er man modtager som lejer og man sikrer

udlejerne hvad det er de lejer ud herre lars dohn redegjorde så flot for det fordi han er medlem af et huslejenævn og kender de mange tvistigheder vi må bare sige at der er cirka fem gange så mange tvistigheder på det private lejeområde som der er på det almene område hvor man kender det her som

som de siger ovre i jylland altså det betyder også noget for pengene og synet giver parterne mulighed for at fastlægge lejemålets stand og afstemme forventninger til hvad lejeren skal udbedre

at sige at normalistandsættelse faktisk er et begreb som eksisterer i lejeloven i dag og i dag er

der er nemlig normal istandsættelse og så er der nyistandsættelse og det beror så på en særlig aftale om det med forslaget indføres

nye begreber i lejelovgivningen der er alene

så der kun er lovens udgangspunkt tilbage nemlig

rigtig meget og jeg synes at den der forudsætning om at der er en masse der gerne vil overtage

må da bero på en eller anden misforståelse for

er der to begreber tilbage nemlig vedligeholdelse og misligholdelse

brugt noget tid på at udrede således at

normalistandsættelse har vi tilført som nye begreber således at vi har udvidet normalinstandsættelsesbegrebet men det

borgerlige partier at det fik de med under vejs

lægge skjul på at

det modernisere reglerne omkring vedligeholdelse og istandsættelse

jeg godt tilfreds med at vi har fået enklere regler det giver nemlig

lejerne en bedre beskyttelse mod urimelig høje

som udlejerne kaldte snubletråde altså regler om gyldighedsbetingelser

ikke var et reelt indhold i vi har afskaffet kravet om

af vedligeholdelsesregnskaber i forbindelse med varsling af omkostningsbestemt huslejeforhøjelse og vi har også forenklet reglerne så kravene til en gyldig varsling er tydelige og klare

vi udformet muligheden for at regulere huslejen efter udviklingen i nettoprisindekset

rigtig godt stykke og vi er kommet rigtig godt rundt om de problemer som vi skal løse uden at forrykke balancen herunder den økonomiske balance mellem parterne jeg ser faktisk frem til et rigtig godt udvalgsarbejde med et mindre kompliceret

at herre lars dohn måske synes at det her trækker i den

nogen nye begreber i det her lovforslag

siger jo sådan set at de forstår loven og bemærkningerne sådan at der

tale om en kopiering af den model der gælder for den almene sektor vil ministeren sørge for at få slået fast i det her lovforslag hvad ministeren mener

skal råde alene

vi skal sikre at almindelige mennesker kan bo i vores større byer således at huslejen er fornuftig og jeg forstår at det konservative folkeparti gerne vil af med den regulering men privat udlejning kan være et glimrende alternativ og der er mange mennesker der har sat deres sparepenge i det her også helt almindelige mennesker som som har en lille udlejningsejendom og det synes jeg er glimrende og at man kan leje en lejlighed ud hvis man har et tofamilieshus osv er ganske udmærket

sådan at normalistandsættelse har været hovedreglen også på det private udlejningsmarked så har der været en mulighed for at aftale fuld istandsættelse mange har ikke vidst det jeg har i hvert fald talt med mange unge mennesker som er kommet i klemme

på det private udlejningsmarked brodne kar og

oven i købet dømt jeg kender da et par stykker for at tage ublu lejer og for ikke at følge lejeloven det er selvfølgelig

det er godt at vi nu afskaffer et begreb som

til mange tvister og som har gjort en masse mennesker ulykkelige fordi de har skullet betale nogle meget meget store fraflytningsregninger

prøvet meget længe og

dertil at ministeren så tilstræber at få skrevet ind i det her lovforslag

overhovedet ikke er i tvivl når vi er færdige med den her lovbehandling så er vi dog nået et stykke

så selv en smedesvend som jeg kan forstå det så det behøver

at være så frygtelig kompliceret det er selvfølgelig vigtigt at vi får det bredt ud og at vi får det diskuteret men

nærmest professionelt at de skal mene den del af det

bare sige at jeg ikke har noget forhold til hvor mange private udlejere der skal være være det er jo forskelligt hvad man investerer i nogle store professionelle gør det meget og i en periode afviger det

men jeg synes det er vigtigt at vi har privat udlejning på det danske boligmarked det udgør cirka tyve procent i dag og jeg forudser at

er derfor alle skælder ud over den det ville man normalt tænke

regeringen lavede et rigtig dårligt lovforslag som ingen kunne se nogen som helst idé i

det er et rigtig dårligt lovforslag så er ministeren måske åben over for at det her lovforslag faktisk besværliggør mødet mellem lejere og udlejere sådan at de i fælles interesse kan

blive enige da man kom til de yderligere faser i det

vi har taget de punkter med som havde betydning i det her lovforslag så jeg vil godt sige at det

kort sige at konflikter mellem udlejere og lejere formindskes ved

får de store regninger vedligeholdelsesreglerne bliver moderniseret bliver mere enkle med ti årshandlingsplaner ved godt at herre ole birk olesen var imod det men nu sikrer vi at også dem som ikke lavede det før gør det

i forhold til varslingsreglerne det er forenklinger der er til at forstå

ikke vedtages fordi det gør mødet mellem de to vanskeligere

i de papirer vi har haft undervejs i forhandlingerne og så står

med det for udlejeren og den omkostning kan udlejeren overvælte på lejeren og det kunne jo være begrundelsen for at hverken lejere eller udlejere synes

klare forbedringer i det og vi arbejder videre med det vi har så set hinanden i øjnene og sagt

vi evaluerer det efter to år så vi kan følge

med boliglovgivning jeg synes i virkeligheden at vi i dag burde sige tillykke med det her rigtig flotte lovforslag som forenkler moderniserer